titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

medlemmer af folketinget merete riisager med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag

først om forslag til vedtagelse nummer v fem og halvtreds af leif lahn jensen louise schack elholm nadeem farooq eigil andersen og mai henriksen og der kan stemmes

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og halvtreds af finn sørensen

og vi går til afstemning om

forslag til vedtagelse der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v syv og halvtreds af bertel haarder karin gaardsted morten marinus jeppe mikkelsen anne baastrup finn sørensen villum christensen og mike legarth og der kan

herre

vegne meddele at udvalget efter lovforslaget ved andenbehandlingen blev henvist til fornyet udvalgsbehandling har stillet ni spørgsmål til beskæftigelsesministeren som denne har besvaret skriftligt og herefter har udvalget behandlet lovforslaget

jeg kan herefter oplyse at et flertal bestående af alle partier med undtagelse af dansk folkepartis og liberal alliances medlemmer af udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse hvori det foreligger efter andenbehandlingen et mindretal bestående af dansk folkepartis medlemmer af udvalget vil redegøre for sin stilling ved lovforslagets tredje behandling i dag og et andet

altid interessant og det er altid noget der berører alle når

den ferie man har optjent eller hvordan

om man får de feriepenge som man nu har til gode det er også det der berører mange

i sin visdom pålagt landene

og danmark at gennemføre

en erstatningsferie hvis man er syg det har vi selvfølgelig set meget på i dansk folkeparti og vi har stillet en del spørgsmål

vi synes det er meget uklart hvad

beskæftigelsesministeren har sagt at der er helt klare regler men alligevel synes vi at vi står tilbage med et indtryk af

til at stå i en situation hvor de ikke rigtig ved hvordan de skal tackle det vores indstilling

er egentlig at det her var noget

burde have aftalt med hinanden så de havde fundet en løsning der tilfredsstillede både lønmodtagere og arbejdsgivere

kan ikke se noget som helst formål med at eu skal blande sig i hvordan vi planlægger ferien herhjemme så derfor

synes vi egentlig at regeringen skulle have sagt til

eu i det her tilfælde hold nallerne væk fra

parterne aftale hvordan vi skal ordne det med erstatningsferie i stedet for at vi skal lave et diktat om hvordan de skal forholde sig det er er simpelt hen

hvis man tager tre ugers ferie og bliver syg i et eller andet land så går man op til en læge

og betaler ti dollar eller halvtreds dollar

er syg skal man tage hjem når man er syg nej man bliver bare og afvikler sin ferie mens man er syg så kan

man få en erstatningsferie når man kommer hjem man kan også genoptage arbejdet så er problemet

efter vores mening helt forkert at regeringen har lagt ind at man tager hundrede million

fra feriekonto og lægger ind i finansloven det synes vi at

en masse skældud hver eneste gang der er sket noget på det område det

ser vi helst at feriepengene kommer ud til lønmodtagerne der skulle slet ikke være nogen der blev ophobet i feriekonto de skal ud til lønmodtagerne og vi vil gerne have hævet det beløb man per automatik sender ud i dag er

man kan sende to tusind to hundrede og fem og tyve kroner ud per automatik

hævet sine feriepenge og man har mindre end de her to tusind to

mærkelig sammenblanding et mærkeligt lovforslag

vi altså ikke støtte det her lovforslag fordi vi mener at

sendt ud så parterne kunne aftale hvordan man ville

er der andre der gerne vil have ordet det ser ikke ud til at være tilfældet så går vi til afstemning

stemte halvfems imod stemte sytten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

hundrede og en imod stemte otte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

hundrede og en imod stemte

herre martin henriksen

i nogle områder i danmark i ghettoområder er er parallelle retssystemer hvor

selvbestaltede ledere som sørger for at man håndhæver et regelsæt som ikke har noget at gøre med de love som vi vedtager her i folketinget

har været beskrevet hvordan der er imamråd og hvordan der nogle steder er manglende accept af lovlige skilsmisser omfattende negativ social kontrol fylder også fra tid til anden noget i integrationsdebatten der er også nogle som gør sig skyldige i handlinger der bevidst skal holde de sociale myndigheder eller politiet ude af bestemte boligområder ude af bestemte

med det her beslutningsforslag som ganske

skal gå ind og klart og tydeligt kriminalisere de handlinger

har at gøre med parallelle retssystemer

ikke er flertal for vores beslutningsforslag det beklager vi meget i medierne er det jo sådan at social og integrationsministeren

tit og ofte er ude at sige at nu skal vi gøre noget ved det her og jeg tror sågar der

har vi ikke hørt så meget til så vi håber

vil besinde sig og opdage at det er nødvendigt at lovgive mod parallelle retssamfund fordi der er nogle mennesker vi ganske

med samtale og dialog vi har selvfølgelig

at venstre og konservative har ytret sig positivt omkring dele

beslutningsforslag og selv om der skal lyde kritik af at man ikke kan støtte det i dag så ser vi frem til og håber på at vi trods alt kan blive enige om nogle delelementer i det beslutningsforslag som vi har fremsat fra

og at vi kan arbejde hen imod at der fald kommer flere partier bag at gøre noget ved parallelle retssamfund i det danske

vi slutter afstemningen for stemte tretten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

fødevareministeren

folkeparti handler om at efterlønsmodtagere og pensionister skal fange ål også i perioder hvor man ikke må fange ål

at der er en hel grundlæggende metode vi bruger i danmark for at sikre os at der også er fisk for eftertiden

i dette tilfælde ålen ålen

over hele verden ikke mindst de unge ål glasålene der skal til sargassohavet

det ville være et historisk skred i vores politik i forhold til at

og ikke efter hvad der

bedst jeg må derfor sige at regeringen afviser det her

og efterlønsmodtagere en særlig rettighed til at fange ål med ruser i perioden fra den tiende maj til enogtredivete juli de seneste år er der sket en stor reduktion af bestanden af ål i europa og derfor har vi iværksat en genopretningsplan til bevarelse af ålen

del af denne genopretningsplan må fritidsfiskere ikke anvende ruser til fangst af ål i perioden

enogtredivete juli forslagsstillerne vil give pensionister

en særret til at undvige denne regel og begrundelsen er at det bidrager til øget livskvalitet for denne gruppe

tro at en væsentlig grund til at man vælger at blive fritidsfisker er

øger ens livskvalitet og det gælder for alle fritidsfiskere uanset alder derfor undrer det mig lidt at dansk folkeparti tilsyneladende mener at ålfangst med ruser er særlig givtigt for den aldersgruppe eller befolkningsgruppe men vi er lovgivere og ikke smagsdommere og vores opgave er ikke at gøre os til dommer

i hvilken alder man holder af at fiske i så fald ville der

ikke være nogen grænser for hvilke særregler man

indføre i livskvalitetens navn vores opgave er som et ansvarligt folketing at træffe fornuftige og nødvendige beslutninger og det har vi gjort med planen om genopretning af ålebestanden som sikrer en bæredygtig ålebestand i fremtiden derfor skal vi

venstre støtter ikke forslaget om en særret

er forhindret i at være her at de heller ikke støtter

nogen sinde har hørt i de knap seksten år jeg har været herinde

at det kan øge livskvaliteten rigtig meget

som også ministeren og venstres ordfører var inde på

det er noget rigtig mange mennesker ser frem til men inden vi kommer

skal vi lade være med at slå hul i bunden af jollen

det siger sig selv at man ikke kan stille et alderskrav hvordan skulle kontrollen

om man er efterlønner eller pensionist skulle man skrive det på rusen

der er i hvert fald nogle faktuelle ting også fysiske ting kontrolmæssigt som vanskeliggør det her forslag

lidt uklart hvad forslagsstillerne vil med

her vi ved cirka noget om hvor mange der fisker

de køber et fisketegn vi ved noget om hvor

ville betyde hvis man gav dem lov til at fiske i de her halvanden måned mere

at det her går tilbage til den trettende maj sidste år

venstre og konservative

kan jeg ikke dy mig for at tro andet end

være et plaster på såret til de her folk for

efter det her forslag som jeg

de skal også senere på pension det står der ikke

at dansk folkeparti støttede den genopretningsplan der var for at vi kunne få nogle flere ål at fange og det kan der kun

så den biologiske rådgivning siger at også ålen har det bedre og

det er med til at true bestanden i sin helhed det synes jeg er væsentlige spørgsmål men det her er

dem der har magten nu som gennemførte efterlønsreformen det skal man jo huske på men det er rigtigt at ordføreren valgte

gå uden om sit parti og stemme gult han turde dog ikke stemme rødt det var kun gult så man sådan

lidt ok men det har det her slet ikke

fiske efter ål

økonomi i øjeblikket og her har vi en gruppe af

og fange ål de har deres kammeratskab i det

fællesskab de har omkring deres bådeklub

den her gruppe ikke kan få en mulighed for også i den her periode at udøve deres fritidsinteresse

set synes giver på rigtig mange andre parametre vi tror faktisk på at den her gruppe

at fange ål

jo enige i og det skriver jeg jo også i forslaget at ålen er under pres

er rigtigt som den socialdemokratiske ordfører sagde at det pres kommer alle mulige andre steder fra end lige fra de danske farvande det er også i forhold til

bliver fanget i stor stil og sendt afsted

er for at give livskvalitet

har noget at gå op i har noget at bruge deres fritid på og det tror

og vi tror ikke på at det her kan gå ind og ændre

set fair nok men vi skal jo til at forhandle det engang her til til foråret i forhold til genopretningsplanen

kan være fuldstændig enig med både ministeren

nu må have kigget på det hvor mange er der egentlig i den her gruppe

at vi skulle give den her gruppe mulighed for jeg tror at samfundet

at fiske ål i ruser fra den tiende maj til den enogtredivete

men jeg synes nu at ordføreren skylder at sige

været enig i den genopretningsplan for ålen

vedtage nogle ting herinde hvis ikke vi har mulighed for

meget svært hvis det

herre bjarne laustsen gjorde for han var jo den eneste i den her folketingssal som stemte

herre bjarne laustsens regering var den der fremsatte lovforslaget om at forringe efterlønnen og pensionsalderen

da have ros for at han var den eneste der gjorde det og det er fint nok og det benyttede han så lejligheden til at gøre

når man fisker efter ål har man nogle mærker på sine

kunne det vel ikke være så vanskeligt eventuelt at få et mærke i en anden farve end lige

og have sagt at hvis det er så vigtigt for pensionister og

samme periode jeg kiggede bare lidt og

vælgere der kontakter en og det har jeg

jeg har fået utallige henvendelser fra ældre som siger

fra befolkningen som har kontaktet mig og har sagt vi synes at

det er en dårlig regel vi kan ikke forstå at erhvervsfiskere kan sejle ud og fange ål i store mængder det er vi selvfølgelig glade for at de kan vi

kun har seks redskaber så kunne vi dog ikke få lov til

ud og udøve vores fritidsinteresser med at fange

der bliver lavet masser af ting ude i kommunerne hvor man eksproprierer til golfbaner og jeg ved ikke hvad for at tilgodese folks interesser

har jeg fremsat det her lille beslutningsforslag for at få en debat om om vi ikke skulle tilgodese dem

af hvordan vores samfund skal udvikle sig at vi sammen i en demokratisk samtale og dialog kan finde frem til hvad der kan findes flertal for at gennemføre vi respekterer at partierne har forskellige holdninger men nogle gange

forslag i dette tilfælde et beslutningsforslag b syv og halvtreds om fiskeri af ål hvis indhold og motivation er så fremmed for os at vi

dansk folkeparti forsøger undskyld udtrykket at fiske stemmer hos efterlønsmodtagere og pensionister og det gør

ved at skubbe sagligheden til side som det er nævnt

er ålen en truet art og eu har besluttet at medlemslandene skal reducere ålefiskeriet med mindst halvtreds procent over en fem årig periode og det er et led i den plan at fritidsfiskere ikke må bruge

derfor kan man sige at hvis man skulle give den her tilladelse til efterlønsmodtagere og pensionister

betyde at det mål som danmark har sat sig

eu har sat sig for at reducere ålefiskeriet

jeg tror faktisk at der er mange efterlønsmodtagere og pensionister som har fuld forståelse for at vi gør noget for at bevare ålebestanden det er jo ikke spor sjovt at være en fritidsfisker som gerne vil fange ål hvis fisken en skønne dag er pist væk at ålen som art simpelt hen er uddød

mener jeg også at det vil rejse en masse kontrolspørgsmål hvis det

vedtaget jeg tror at der ville komme rigtig godt gang i brugen af efterlønnere og pensionister som formelle stråmænd for andre menneskers

derfor må jeg sige at også det aspekt er særdeles negativt men det helt afgørende er

at vi vil bevare ålebestanden gennem de

åbnet for en mulighed for at

kan fifle sig igennem med det og den mulighed mener jeg simpelt hen ikke skal åbnes derudover

mener jeg at dansk folkepartis forslag er karakteristisk ved at

den plan som er lagt for at bevare ålebestanden

med liberal alliance i den her sag

tilføre debatten ud over det der er sagt

nu nærmer jeg mig selv efterlønsalderen og har meget forståelse for at ål kan give livskvalitet selv om jeg mest er til det der med at spise dem

her forslag er jo at vi har indført en plan for at sikre ålebestanden på lang sigt det er en plan som formentlig i sin udførelse snarere er for svag end for stærk

ville være nogen god idé hvis danmark sendte et signal om at vi også slækkede lidt på

uanset at jeg har meget sympati for at man gerne vil gøre noget for pensionister og efterlønsmodtagere

ikke støtte det her beslutningsforslag men jeg kan love dansk folkeparti at hvis man har andre forslag i skuffen hvor man vil skabe bedre vilkår for efterlønsmodtagere og pensionister

vi se meget meget positivt på dem også selv om nogle af forslagene skulle handle om at rette op på skader som dansk folkeparti selv har medvirket til

indlæg og at det konservative folkeparti er dækket af venstres ordfører så er det nu igen ordføreren for forslagsstillerne herre rené christensen

læst det særlig seriøst i forhold til hvad der faktisk også lå i det her for det her var faktisk ikke tænkt som noget særlig populistisk det

ålen er under pres men vi anerkender faktisk også

at komme på vandet vi havde også været åbne over for at kigge på

en periode hvor man skulle fiske med lidt færre redskaber en periode hvor man

måske kun med fire redskaber for at begrænse det det kunne vi også have været åbne over for men jeg har bare kunnet høre fra ministeren kom op som den første at det her forslag ville man på ingen måde røre ved

at vi kommer til at røre ved det og det skal vi allerede til foråret der skal vi røre ved det

at vi skal kigge på hvordan vi fortsætter med vores

vil dansk folkeparti selvfølgelig tage det her spørgsmål

kigge på hvor mange der egentlig er i den her gruppe og hvordan det vil påvirke fiskeriet men ligefrem bare

menneskers fritidsliv synes jeg simpelt

det ender selvfølgelig med at alle stemmer imod og

stemmer for vores eget forslag men jeg håber at vi trods alt

kan få kigget på det når vi skal kigge på vores genopretningsplan fremadrettet og se på hvor meget det her egentlig

fisk for eftertiden men kan vi dog ikke kombinere det at

det så dansk folkeparti ville have fjernet en tilsvarende fiskemængde

dem som fanger allerallermest jo er dem der fortsat fisker

som ud fra vores overbevisning fanger meget lidt men som har utrolig stor gavn af

det mener vi bare er en diskussion værdigt det er vel helt legitimt

diskussionsemne og så sige at her har vi altså nogle

utrolig stort menneskeligt udbytte ud af det det var den diskussion vi gerne

men jeg håber da at vi har fået sat tankerne i gang

det dem som fanger allermest

har et godt fritidsliv og er aktive i deres fritidsliv særlig når

gjort med den her debat det fik vi så desværre ikke taget hul på men vi kan

er problemet er at ved den sidste

er det her er at der er nogle der skal begrænses i deres fiskeri

det det som herre

men her går dansk folkeparti jo solo i stedet for at vente til foråret hvor

bestemt vores overbevisning at med de mængder fisk vi snakker om til den her gruppe

det er en mindre mængde fiskegrej man kan bruge i den her periode det kunne det jo også have været det kunne vi også have diskuteret men det vi ser nu er jo at det ønsker man ikke at diskutere

i ordførertalen handler det om at der er nogen der har fået lov at fange nogle ål som jeg kan høre

det er reelt er drivkraften

tilgodese nogle andre grupper

fiske ål det er ikke det vi er heller ikke kede af at der er nogle som faktisk har det som en levevej og at de kunne fortsætte deres levevej og skabe

fra de her mennesker som har sagt til mig kære rené christensen det

her betyder utrolig meget for os er det ikke noget man kunne kigge på

det synes jeg da bestemt at vi skal kigge på hvordan

og ja så kan det godt være at man skal lave en lille fordelingsnøgle der siger at så må vi kigge på den kvote der er udlagt nu som der er nogle erhvervsfiskere der har eneret på

man skal tage et lillebitte hjørne af den i forhold til at de her fiskere kan kan fiske i den her korte periode det her er

ikke et beslutningsforslag jeg bare har fundet på derhjemme i en sen aftentime det er faktisk et

er kommet fordi der er rigtig mange borgere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

om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem i redegørelsen gør uddannelsesministeren det indledningsvis klart at regeringen har fastsat nye ambitiøse mål om at tres procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse og at fem og tyve procent skal have en lang videregående uddannelse samtidig med at disse ambitiøse nogle kunne kalde det urealistiske mål skal nås er det meningen at kvaliteten af uddannelserne skal styrkes og at de unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet venstre støtter regeringens overordnede målsætning om at skabe bedre sammenhæng i det videregående uddannelsessystem men vi stiller os stærkt tvivlende over for det formålstjenlige i den såkaldt ambitiøse målsætning det skyldes at regeringen ikke allokerer flere midler til det område skal uddannelsesinstitutionerne løfte endnu flere studerende skal der flere midler til hvis

skal udvande de uddannelsestilbud der allerede findes i dag alle ved at de sidste ti procent af halvtreds procents målsætningen til tres procents målsætningen er tungere at løfte og derfor også kræver flere ressourcer ikke blot økonomisk men også personalemæssigt som mange andre præsentationer fra den nuværende regering er denne redegørelse også fuld af ord og en del varm luft det fremgår eksempelvis af redegørelsen at den øgede sammenhæng er forbundet med en bedre udnyttelse af ressourcer der skal være færre blindgyder og bedre meritpraksis det lyder alt sammen godt

bedre hvordan skal blindgyderne reduceres hvordan skal meritpraksis

er ingen tvivl om at det giver god mening at de videregående uddannelser fremadrettet reguleres efter fælles lovgivning ligesom det er hensigtsmæssigt at alle uddannelsesinstitutioner på et vist akademisk niveau indgår udviklingskontrakter med den siddende uddannelsesminister de gode intentioner i redegørelsen kommer dog noget til kort når det gælder økonomien dels baseres en del af erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes økonomi på globaliseringspuljen som udløber dels rammes nogle af de universitære bevillinger af de såkaldte skrænter ikke mindst udviklingen af professionshøjskolernes aktiviteter når det gælder større viden om hvad der virker i praksis er problematisk en ny undersøgelse fra anvendt kommunalforskning viser netop at fem og fyrre

af professionshøjskolernes aktiviteter til udviklings og vidensbasering er finansieret af globaliseringspuljen der udløber i år det fremgår ikke af redegørelsen hvad ministeren subsidiært regeringen påtænker at gøre ved den økonomiske udfordring hvad der imidlertid fremgår er ønsket om at holde økonomien i uddannelsessystemet på det nuværende niveau af afsnittet om taxameter og bevillingsreformen fremgår det at ændringen af tilskudssystemet skal foregå

at fodre hunden med sin egen hale ja giver det flere midler til at udvikle nej jeg håber derfor også at uddannelsesministeren vil gøre grundigt rede for de økonomiske sammenhænge det tankevækkende er jo at regeringen gik til valg på et forsigtighedsprincip pengene skal være i kassen men i uddannelsestilfældet er målsætningerne blæst højt og flot ud på forhånd inden pengene er i kassen når det gælder reformen af de videregående uddannelser

finder vi at der er gode takter i princippet om at øge videngrundlaget på baggrund af forpligtende aftaler mellem institutionerne der fremmer forsknings og udviklingssamarbejde vi finder også at tankerne om det fleksible uddannelsesvalg er interessant men vi vil gerne advare imod at få for vidtløftigt sammensatte kandidatuddannelser af samme årsag er det væsentligt for venstre at aftagerne reelt set vil anvende de nye kandidater og at aftagerne derfor også bliver inddraget i at udforme og kvalitetssikre ideerne om det fleksible uddannelsesvalg det perspektiv som ministeren fremlægger omkring meritgaranti bakker venstre op om det er afgørende at de studerende efter et udlandsophold får meritoverført nøjagtig det antal ects

point som et studium i udlandet måtte give

ects pointsystemet ingen mening endelig glæder venstre sig over det fokus som uddannelsesministeren retter mod en ny national innovationsstrategi med fokus på innovation og entreprenørskab det er vigtigt at få integreret dette på alle videregående uddannelser men det gør det ikke alene derfor er det også nødvendigt at sikre udviklingsprogrammer mellem virksomheder studerende og

så viden og virksomhedsudvikling reelt kommer til at gå hånd i hånd ikke mindst når det gælder de små og mellemstore virksomheder og ikke mindst når det gælder udviklingen i de tyndtbefolkede områder

derfor heller ikke undlade at gøre ministeren opmærksom på at det regionale perspektiv har venstres opmærksomhed og at dette perspektiv i nogen grad synes at være fraværende i denne redegørelse

om ministeren har agt omkring udviklingskontrakterne og den regionale spredning ikke mindst når det gælder professionshøjskolerne afslutningsvis hæfter jeg mig ved de tanker uddannelsesministeren gør sig omkring praktik og at alle studieordninger skal muliggøre omkring tredive

point til praktik klinik eller muligheder for erhvervssamarbejder dette er noget der skal tænkes grundigt igennem for praktik gør det ikke alene der skal i høj grad fokuseres i et praktikophold ifald det skal bidrage med nyttige erfaringer inden venstre ser en mere grundig beskrivelse af praktikproblematikken ønsker vi ikke at gå ind i nærmere spekulationer omkring dette felt ingen skal være i tvivl om at venstre ønsker at skabe

større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem ligesom vi ønsker at højne kvaliteten og sikre en målrettethed hos de studerende efter endt uddannelse vi ser derfor også frem til en fortsat drøftelse med regeringen omkring dette hvortil redegørelsen danner et udmærket

i disse år i modsætning til den tidligere regering som ikke

godt høre venstres ordførers

problematisering af finansieringen og der synes jeg bare det

drøfte hvad der skal ske efter globaliseringsaftalens ophør og der kan

og vidensbaseringen jeg bevægede mig ikke ud i alle mulige generelle betragtninger om økonomien i uddannelsessystemet

var at regeringen har fremlagt et forsigtighedsprincip men nu har meldt nogle målsætninger ud som den gerne vil nå

tiden er nemlig kommet til at rette fokus mod uddannelserne det er

lang tid været forskningen og

centrum og uddannelserne er kommet til at stå lidt i skyggen af

skal kvaliteten være i top vi skal give de studerende langt mere fleksibilitet åbne flere døre i uddannelsessystemet

der skaber unødige barrierer for uddannelse men de studerende skal også levere

alt for mange studerende støder på unødige barrierer på deres vej gennem uddannelsessystemet det kan være ved studiestift ved meritoverførsler ved udlandsophold ved praktik og ved efter og videreuddannelse det alt sammen noget der fjerner fokus fra indholdet af uddannelsen og som resulterer i studietidsforlængelse til stor irritation for den studerende

af samfundsøkonomien til følge vi skal have de blindgyder og barrierer væk hvis vi vil

højne kvaliteten af uddannelserne og sikre et gennemsigtigt uddannelsessystem hvor der er mere fleksibilitet for den enkelte

om uddannelserne i en lov og det kan jo godt lyde som

administrativ manøvre uden de store konsekvenser for de studerende

at det kan betyde at vi får en samlet og mere sammenhængende struktur med nogle lidt mere ensartede

regler eller strukturer for opbygningen af uddannelserne som gør det mere gennemsigtigt og synligt for de studerende

diskussionen om supplering kommer ind i billedet som jo har været

vældig meget oppe efter at ministeren har meldt ud at målsætningen

suppleringen har kostet tid og

i forhold til at kunne læse videre

videreuddannelse på grund af brugerbetalingen eller også har det for mange betydet gældsætning og i hvert fald forsinkelser i uddannelsen

videre og sætter et mål op om at vi helt vil af med suppleringen

studietidsforlængelse det

ikke er tale om at vi vil lukke døre

vi vil åbne flere døre for de studerende når jeg

har været om det så har det virket på mig som om man opfatter det som om vi nu sætter endnu en barriere op

mig som socialdemokrat at understrege at det her jo skal ske sideløbende med at vi udvikler en ny vifte af af uddannelsesmuligheder for de studerende

vi åbner flere døre og direkte veje videre i uddannelsessystemet

sektoren på baggrund af den her redegørelse

noget mere samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner sådan at vi kan få lavet flere af de her brobygningsforløb

kort videregående uddannelse en mellemlang videregående uddannelse eller

at gøre op med noget af den kan man sige søjletænkning der har været i uddannelsessystemet og

gør sig gældende når vi taler om meritgaranti

i høj grad et forsøg på at gøre op med

den søjletænkning hvor man sådan ligesom værner om sin egen uddannelse

i nogle dele af sektoren i hvert fald at det var det vi lagde op til

skal være sådan at man kan komme med for eksempel

sygeplejerskeuddannelse og gå ind at tage kandidatdelen på medicinstudiet eller med en

som løber panden mod en mur når de ønsker

tanken om det fleksible uddannelsessystem

har bedre beskæftigelsesmuligheder bagefter jeg synes

at sige i den situation vi har på arbejdsmarkedet

taler om alle de her systemer og strukturer at vi husker at det her skal tænkes ind i den studerendes hverdag at det her skal give mening for den enkelte studerende

mener jeg altså også at det kræver at vi tager situationen på arbejdsmarkedet med

socialdemokraterne rigtig vigtigt at

praktik med i de her overvejelser for

vores overbevisning vil styrke de studerendes

muligheder for at finde beskæftigelse efterfølgende hvis man har bedre mulighed for at få

i løbet af sin uddannelse hvis man har en god idé kan få mulighed for

eventuelt koblet til en virksomhed

reformer som hvis de skal lykkes kræver at vi har alle aktører

som medspillere der er altså ikke tale om

vigtigt at understrege en top down proces hvor vi kan trykke på en knap herinde

de studerende at underviserne og at ledelserne på tværs af de institutionelle grænser tænker med og bidrager til at vi får de her ting til at gå op i en højere enhed når jeg taler med aktørerne rundt omkring

vi skal have skabt bedre rammer vi skal have skabt mere fleksibilitet vi skal have mere samarbejde

konkurrencen mellem uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække de studerende

tiden er kommet til at vi i et lille land som danmark får langt mere fokus på hvordan vi gennem samarbejde og fællesskab mellem institutionerne

langt bedre studieforløb end vi kan i dag så mindre konkurrence mere samarbejde det tror jeg også er en af vejene til at få det her til at lykkes socialdemokraterne vil gå med ildhu til det videre arbejde om at udfolde de

men vi vil endnu en gang gerne kvittere for den ambitiøse tilgang til uddannelserne som redegørelsen er et udtryk for

hænger forsigtighedsprincippet sammen med de

højt udmålte målsætninger når der ikke anvises finansieringskilder og hvordan hænger det sammen med den

er kommet fra anvendt kommunalforskning der indikerer at

øget videnspredning og vidensbasering på

produktionshøjskolerne men der mangler fem

som skal træde i stedet for globaliseringsaftalen det håber jeg at ordføreren er opmærksom på

årene på finansloven en reserve netop til at at man kan diskutere hvad der skal ske efter globaliseringsaftalens udløb

til efteråret om udmøntningen deraf

som jeg også sagde før i mit spørgsmål til ordføreren i modsætning til den tidligere regering

finansieret det øgede optag der har fundet sted og at den tidligere regering jo havde efterladt

tæt på en milliardregning for det øgede optag

og der skal vi jo så tage stilling til den konkrete udmøntning

som umiddelbart forekommer meget besnærende jeg tror også at der kan komme noget virkelig godt ud af det jeg vil adressere nogle enkelte punkter i redegørelsen udgangspunktet er at alle videregående uddannelser er samlet i ét ministerium og dermed

bedre tages initiativer som går på tværs at tænke i en samlet struktur

ud over forskelligheden i uddannelsessystemet hvis vi kan fastholde de enkelte deles egenart

eksempel står vi lige nu for at tage fat på en revision af læreruddannelsen

i modsætning til universitetsuddannelserne som er mere akademiske og forskningsrettede hvis et samarbejde mellem

skal transformere den viden til praksisrettet undervisning sådan at universiteternes forskningsresultater kommer ud som ændret undervisning i folkeskolen eller ændret praksis i sygeplejen på en måde

mellem universitet og folkeskole et andet spændende initiativ er tanken om et fælles akkrediteringssystem jeg var for nylig på et temamøde om akkreditering på de videregående uddannelser her blev fra flere sider

udtryk for at de akkrediteringer

måske måske nok har positive effekter men det var også nogle bureaukratiske monstre som de meget nødig

i brug og så håbede de på at der ikke kom noget så voldsomt ud af det næste gang når jeg tænker på akkreditering eller kvalitetssikring som

tænker jeg på et meget enkelt system et system hvor det handler om løbende forbedringer på alle planer

bedre i morgen end i dag en kultur hvor man udfordrer hinanden

at gøre tingene på dansk folkeparti så meget gerne et system hvor vi kunne sige til uddannelsesinstitutionerne vi har tillid til jer vi har tillid til at i kan derfor skal i fortælle os hvordan i vil sikre den løbende forbedring i kvaliteten og hvordan i vil dokumentere over for os politikere at det virker en kontrakt med den enkelte

skal indskrives ganske få krav til kvaliteten naturligvis en løbende forbedring af kvalitet af de uddannede kvalitet af forskningen også universiteternes evne til at

tilgængelig for erhvervslivet kandidaternes mulighed på jobmarkedet frafaldsprocenter med videre min forestilling er at der som en del af kontrakten indsættes

hvordan de vil dokumentere det hvis de kan leve op til det

sig have lov til at drive deres uddannelse uden nærmere indblanding

eller krav på så og så mange vejledningstimer jeg tror mere på at uddannelsesinstitutionerne

gå positivt ind i det naturligvis skal sikre at der er det antal antal konfrontationstimer som er optimalt på det enkelte studie i forhold til at sikre den bedste kvalitet af kandidater hvis det skal lykkes skal vi have jaget uddannelsesinstitutionerne ud af busken nu jeg håber at

ledelser vil høre det her og se nødvendigheden af og muligheden for at være offensiv og tage bolden i forhold til at være styrende for hvordan fremtiden skal være

jeg bange for at vi ender i atter en public

i dansk folkeparti gerne ser

vi overhovedet kan komme fornuftigt videre med det her

stærkt opfordre ministeren til at få taget hul på det hurtigst muligt

store skrænter der tegner sig for forskningsmidlerne med udgangen af indeværende år

mulighed for at sikre en planlægning

og meget gerne i en årrække frem

jeg tror at alle er enige om at det faktisk er afgørende at få

model det blev nævnt af den socialdemokratiske ordfører at der var sat midler af og det skulle

alt alt for sent jeg er helt sikker på

det var alt for sent at tage fat på det om lidt nu skulle vi da have gjort noget så derfor kære minister tag fat

bliver alle de andre planer ikke til noget godt

stå på folketingets talerstol at man det ene øjeblik kan diskutere

efterlønnere skal have adgang til at fiske ål mens

det er forbudt for alle andre

kvalitetssikring og akkreditering på universiteterne jeg synes at det er

det der blev sagt det er jo fascinerende som bekendt har uddannelsesministeren udgivet den her redegørelse om

og det er helt klart at efter en årrække med en rivende institutionel udvikling

er det blevet tid til at sætte de studerende

en lov for alle uddannelser altså meget større gennemskuelighed bedre muligheder for meritoverførsel garanti i forhold til udlandsmerit så det ikke er nødvendigt at supplere i et væk mere praktik muligheder for løbende efter og videreuddannelser nye enklere udviklingskontrakter reform af taxameter og bevillingssystem og et nyt akkrediteringssystem eller kvalitetssikring på alle videregående uddannelser det er helt klart ambitiøst som det er blevet nævnt men det er også nødvendigt jeg synes

spændende hvis det kunne blive muligt at tage en uddannelse på en professionshøjskole og senere søge ind på et universitet uden at skulle starte forfra

allerhelst samarbejde fagligt undervejs

på aalborg universitet for nylig og her har innovative løsninger udviklet i

i et samarbejde mellem portører laboranter diplomingeniører læger og sygeplejersker

de lange videregående sundhedsuddannelser

uddannelser de mellemlange diplomingeniøruddannelser

altså mange af de uddannelser der uddanner til forskellige job på hospitalet men i nogle af de funktioner de slet slet ikke tidligere havde forbundet med sundhed og pleje

se mere af det gør både studietiden og arbejdslivet senere sjovere og mere udfordrende

vækst og job i danmark regeringen har fastsat nye ambitiøse mål om at tres procent af en ungdomsårgang skal have

uddannelse det er et godt mål fem og tyve procent skal have en lang videregående uddannelse samtidig skal kvaliteten af uddannelserne styrkes og de unge skal lidt hurtigere igennem uddannelsessystemet det kræver mere sammenhængende rammer for alle videregående uddannelser og det kræver flere muligheder for fleksible uddannelsesvalg både på langs og på tværs af de videregående uddannelser vi skal have løftet uddannelsesniveauet overalt og

altså ikke nogen modsætning mellem at skulle leve af viden og bevare produktionsarbejdspladser i danmark det hænger sammen

uddannelsesløft hvor ufaglærte får mulighed for at blive faglærte og hvor faglærte får mulighed for at tage en længere uddannelse

hele livet uden at vi skal starte forfra det kræver mere sammenhæng i det videregående uddannelsessystem derfor er jeg rigtig glad for ministerens udspil jeg ser frem til debatten

den som nu går i gang med alle relevante parter og institutioner og personer har lyst til at byde ind

erfaringer og ideer først derefter forhandler vi som bekendt om midlerne til eventuelle nye

midler der skal til for at det hul

da han var på talerstolen var

i forhold til den større andel på de videregående uddannelser

ting til og de ting der fremgår her i redegørelsen om mere sammenhæng

nye penge altså det med meritgarantien og fleksibiliteten er også

vi skal kunne ordne inden for det eksisterende system

i finanslovforhandlingerne og

faktum at anvendt kommunalforskning anviser at der mangler fem og fyrre procent af midlerne til vidensbasering

synes vi skal gå konstruktivt ind i de efterfølgende forhandlinger og se på hvordan vi sammen finder nogle løsninger det her er jo også

desto mere interessant at den nye regering netop

har samlet alle institutionerne der vedrører

netop er et tydeligt signal om at vi bliver nødt til at se samlet på hele

det også godt at det nu langt om længe er blevet samlet under en minister

ikke bare et øget fokus på kvantitet men også øget fokus på kvalitet og hele indholdsdelen i

uddannelserne således at de studerende oplever et markant løft og således at vi i sidste ende får studerende som er i stand til at klare sig på det internationale jobmarked fordi det er i den internationale sammenhæng at vi også fra dansk side bliver nødt til at have et udkig

kommer til at konkurrere det er i høj grad danskerne der kommer til at konkurrere både med polakker

kinesere og andre folkefærd derfor er der også et stigende behov for at vi sikrer en fælles styrkelse af vores uddannelsessektor således at vi også fortsat fremover kan være en del af den fremtid og

finansieringen til den velfærdsstat vi alle sammen er tilhængere af men vi står også over for

demografiske udfordringer hvor kravene til viden og kompetence generelt er stigende samtidig med at vi kommer til at indgå i den her skærpede globale konkurrence

bliver bedre til at udnytte de mange dygtige unge som vi får igennem uddannelsesinstitutionerne men vi skal være endnu bedre til at sikre at deres kompetencer

styrkes og ikke mindst til at satse netop der hvor danskerne

vi hører gang på gang at forskellen på den kinesiske ingeniør og den kinesiske ufaglærte arbejder er at den ene sidder på den ene etage mens den anden går nede i kælderen eller

færdes ingeniøren og den faglærte arbejder på samme niveau de kommunikere med hinanden og det er med til at sikre den dynamik og den udvikling som rent faktisk også i sidste ende sikrer at vi kan fastholde en produktion i danmark

produktudvikling således at vi kan fastholde mange af de styrkepositioner vi faktisk har på det danske arbejdsmarked dermed er det også sagt at uddannelse er en vigtig kompetence i de kommende år vi bliver nødt til at satse på uddannelse og satse på den tværfaglige styrke der er i at samarbejde forskellige faggrupper imellem regeringen har også ønsker til fremtiden regeringen

ambition om at fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse at tres procent af en ungdomsårgang i

have en videregående uddannelse og fem og tyve procent skal have en lang videregående uddannelse det skal ske samtidig med at vi bliver bedre til at sikre at de studerende kommer hurtigere igennem studierne

der er behov for netop at sikre også de sektorovergange der er når man skifter fra det ene studium til det andet studium

et universitet til en professionshøjskole eller den anden vej skal vi være bedre til at give merit

være bedre til at udnytte de kompetencer den enkelte unge eller den enkelte studerende har opbygget på den ene uddannelse

fik man at vide at det gik efter om man havde fuld bachelor

der gik det så efter alderskriterium således at man

de ældste først det synes jeg er en understregning af at vi har nogle udfordringer hvis folk gerne vil læse videre og også gerne vil tilpasse deres uddannelse til

kan give merit men også fastholde unge i uddannelsesmiljøet således at vi ikke mister unge som på den ene

praktikpladsordningerne

så der er en lang række kompetencer vi bliver nødt til at fastholde vi bliver nødt til også at sikre at den nederste procentdel af en ungdomsårgang som i dag ikke får en kompetencegivende uddannelse bliver løftet og der handler det i høj grad om bedre vejledning det handler i høj grad om at sørge for at gelejde de unge de rigtige steder hen i deres uddannelsesforløb til at starte med så man ikke har flere år på et studium inden man pludselig finder ud af at

for sf at se er der også en stor udfordring i

men også at sikre en større tilknytning til det enkelte studium som i sidste ende

med til at sikre fastholdelsen af den studerende vi har et behov for at sikre at langt flere unge bliver fastholdt i deres studiemiljø og der må vi sige

været gode nok det er ikke for at pege fingre af nogen men vi må bare bredt anerkende at vi har et behov for at fastholde studerende fastholde unge

det kan godt være at man nogle gange skal skifte til en anden uddannelse

hvert fald vigtigt at sikre at man forbliver i uddannelse

vi ikke mister flere unge end vi allerede gør i forvejen vi mister

for mange og vi har behov for fremadrettet at sikre at flere unge

vi har behov for at se på nogle af de barrierer som selvfølgelig er i en uddannelsessektor

som netop kan være med til at se på forhåbentlig under en

hvordan vi sikrer bedre udnyttelse af hele kalenderåret i forhold til undervisning men måske også sikrer bedre merit

man kan tage enkeltfag et andet sted

også få merit for det og sidst men ikke mindst

sikrer en bedre vejledning af de studerende som falder ned i specialesumpen hvor vist mange studerende efterhånden har befundet sig igennem de senere år så

og derfor er der også behov for at ikke bare de uddannelsespolitiske parter men også generelt både erhvervslivet og samfundet

byder ind på at sikre at vi rent faktisk

mange blindgyder som det i dag er tilfældet men jo også kan sikre en bedre sammenhæng som

til gevinst for samfundet som helhed derfor synes jeg også at de fire rammeforslag som redegørelsen summerer op altså nye enkle udviklingskontrakter

et nyt fælles sammenhængende akkrediteringssystem og endelig en samlet og sammenhængende lov for alle videregående uddannelser meget godt

over for den her redegørelse jeg vil gerne starte med at sige at

bidt mærke i at flere af regeringsordførerne har sagt at

også holde regeringsordførerne op

de studerende med det her forslag og i den her redegørelse får bedre muligheder for at skifte studium og undgå unødigt tidsspilde

studerende hurtigere igennem uddannelserne men fordi vi gerne vil skabe forudsætningerne for at alle kan tage en uddannelse og dermed

er hensigten med den her redegørelse herudover forholder vi os rigtig positivt til det at rammerne for akkreditering såvel som for udviklingskontrakter forenkles til trods for at vi generelt ikke er positivt

betegner vi det her som en meget klar

sker en afbureaukratisering af kontrakterne samtidig synes vi

af ects point for praktik når det så er sagt er der dog nogle elementer i redegørelsen som vi er en smule

vil have at ministeren forholder sig til i den her debat

lad mig slå fast med det samme at erhvervsakademier og professionshøjskoler de maritime uddannelsesinstitutioner kunstneriske og kulturelle institutioner og universiteter er meget forskellige og i enhedslisten mener vi også at uddannelserne skal forblive forskellige

uddannelser der er praksisnære og uddannelser der er forskningsbaserede netop i den her sammenhæng er vi også bekymrede for om det er muligt at fastholde de forskellige

og formål for de forskellige uddannelser når det ligger i den samme lovgivning

nødt til at ændre form så vores overordnede spørgsmål

at uddannelserne kan være under én lov og hvor ensartede skal vores uddannelser blive i enhedslisten

vi sådan set meget gerne holde fast i at vi har forskellige typer af uddannelser på forskellige niveauer

er ministerens kommentarer

bekymrede for eller som vi i hvert fald gerne vil høre kommentarer til

om hvilken rolle demokratiet skal spille i en ny fælles lovgivning

med en uddannelseslovgivning som undergraver det uddannelsesmæssige demokrati og giver al for lidt indflydelse til både medarbejdere og studerende

ministeren i en situation hvor der åbnes for de eksisterende lovgivninger er villig til at øge demokratiet

ud fra at vi er flere her i salen som deler det ønske

at både medarbejdere og studerende skulle inddrages mere i de beslutninger som bliver taget på uddannelsesinstitutionerne

at vi i lovgivningen demokratimæssigt kommer længere hen mod den måde professionsuddannelserne er organiseret på i dag eller længere hen

hvorpå universiteterne er organiseret

studenterdemokratiet eller mangelen på samme kunne jeg fristes til at sige

ministerens forslag til en anderledes merit og supplering

åbnes der for en meget bedre sammenhæng mellem de forskellige uddannelsestyper

vi i enhedslisten hæfter os ved og det er det vi i enhedslisten sætter

vores bekymring her har været den samme som den nogle af de tidligere ordførere har nævnt nemlig hvordan

kvaliteten i uddannelserne og hvordan

stor tillid til at ministeren selvfølgelig får lavet en

kommer til at hænge sammen og så der bliver sikret en faglig kvalitet til

studerende skal hurtigere igennem men fordi vi tror på at

de videregående uddannelser

om det nødvendigvis er

igennem sin uddannelse i enhedslisten synes vi i hvert fald at det måske

når man skal direkte ud i en arbejdsløshedskø men for at undgå det sidespring vil

man også i ministeriet

hvis man har gået på en pædagoguddannelse som er en professionsbachelor og så herefter gerne vil læse videre på pædagogik på københavns universitet

at ministeriet eller ministeren og regeringen i øvrigt kan lave

bekymret for er at uddannelserne bliver for ens det er i virkeligheden det som er

en ting at være akademiker og at det er en anden ting at være

ikke nogen tvivl om at vores uddannelsessystem har været hårdt prøvet og hårdt udfordret igennem de sidste mange års strukturelle ændringer sådan helt overordnet set fornuftige ændringer

men det har været en kæmpestor udfordring hvor meget er gået op i diskussion om struktur og økonomi og ændringer

i liberal alliance med meget stor glæde frem til at få en diskussion om hvad

skal sikre at vi i danmark har det bedst mulige uddannelsessystem

for det tredje er der en udfordring

udfordring vedrørende relationen til erhvervslivet og aftagerne

vi gerne meget kraftigt vil opfordre regeringen til at sætte ord bag handling

at klare sig på i et globaliseret samfund og vi ved at der er en kæmpestor økonomisk udfordring vi står

for en såkaldt økonomisk skrænt og det ville være en kæmpe lettelse ikke kun for os herinde i folketinget

at få lavet en langsigtet økonomisk aftale om finansiering af uddannelse og forskning egner sig ikke til at

og derfor vil jeg meget meget intensivt opfordre til at man får taget

bliver lagt op til at vi skal have kigget på vores taxametersystem ligesom udviklingskontrakterne skal udvikles yderligere og i det hele taget

var godt tænkt da det blev tænkt men alle systemer er adfærdsregulerende og lige nu har systemerne indrettet sig så meget i forhold til det der ligger i taxametersystemerne at det er blevet hæmmende

og derfor er der i høj grad brug for en revision af ikke mindst taxametersystemet

er gået et skridt i den rigtige retning med det initiativ der er taget men vi kan komme endnu længere udviklingskontrakterne skal være rammer det skal ikke være detailstyring

uddannelsespolitiske vision tager udgangspunkt i de studerende

ministerier havde visioner

jeg ved ikke om det er et ministeriums rolle at have visioner det

noget dødbringende konkurrence imellem blandt andet professionshøjskoler og universiteter har jo været at det har ligget i to forskellige ministerier så det er virkelig dejligt at det nu er blevet samlet i ét

bagud og tænke bagud vi bliver nødt

mennesker som produceres til at skulle undervise på ungdomsuddannelserne

at tænke mere praksis ind i de universitetsuddannelser som retter sig ud imod

ungdomsuddannelserne der skal være mere didaktik mere pædagogik og så videre det skal ikke kun være noget der klistres på bagefter

nu resultatet af det bliver at kvaliteten og niveauet faktisk sænkes

at tage en uddannelse i vores samfund for i

man skal prioritere det koster rigtig mange penge for fællesskabet det er ikke en gavebod det er noget

andre europæiske lande

for tilbagelænet

have gjort noget ved det må ministeriet gerne have en ambition

i højden den kvalitet skal vi sikre og jeg

at vi i løbet af ti år får

universitetsuddannelsesinstitution i danmark formentlig i samarbejde med et af de andre store universiteter i usa eller england

eliten og højden i vores nuværende uddannelsesinstitutioner da vi er så lille et land og der

hvor mange talenter vi har men vi bliver nødt til at adressere den elitære udfordring og hvis ikke vi gør det så sker der noget som ikke nødvendigvis er godt den sidste ting jeg lige vil kommentere er relationen mellem erhvervsliv og aftagere jeg synes at der har været en tilbøjelighed til at nu skal uddannelserne producere det som erhvervslivet har behov for

en anden måde universiteterne og de andre videregående uddannelser

selvfølgelig ikke producere noget som ingen vil have

institutioner som sidder og fortæller i detaljer hvad det er for nogle uddannelser der skal udbydes er mere end naivt for så kommer vores uddannelsessystem til at

nævner at innovation og entreprenørskab skal være en del af alle uddannelser ja

hvor man så lærer at blive innovativ

nogle nu skal vi lige sætte os sammen i rundkreds og få nogle gode ideer fag

jeg synes man skal tænke mere i elite

men som uddannelser der tør og vil stille krav det vil tjene ikke kun de studerende men også vores samfund vi skal uddanne ikke kun dygtige medarbejdere men også kloge borgere

det er vigtigt at holde sig for øje at det skal kombineres med de kompetencer som fremtidens arbejdsmarked efterspørger det gælder

der vælger forskningsvejen så vel som for dem der ender med at blive ansat i den private eller den offentlige sektor

brug for at uddannelsesniveauet i danmark hæves det gælder helt ned i folkeskolen og det gælder helt op til de videregående uddannelser

sat en målsætning om at tres procent af en ungdomsårgang

på målsætninger for lige nu oplever vi bagsiden af medaljen for fem og halvfems procents målsætningen hvor fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse det betyder at unge bliver stuvet ind på ungdomsuddannelserne også selv om de ikke er uddannelsesparate alene med det formål at komme den målsætning nærmere ingen har tilsyneladende øje for at det rent faktisk også går ud over den unge

som blev vurderet ikkeuddannelsesparate til erhvervsuddannelserne og det hænger jo ikke sammen med at der ifølge

som forlader folkeskolen uden de grundlæggende regne og læsefærdigheder konsekvensen bliver et meget stort frafald og det er stort både på gymnasier og

elever der får en dårligere undervisning og det går ud over kvaliteten jeg kan være nervøs for at samme mekanisme vil gøre sig gældende for målsætningen om at tres procent af en ungdomsårgang skal ind på de videregående uddannelser vil det gå ud over kvaliteten selv om man ved at der er en statistisk positiv sammenhæng

uddannelsesniveau jo mere produktivitet jo mere vækst jo

skal der stadig væk være en efterspørgsel efter den højtuddannede arbejdskraft for ellers uddanner man til arbejdsløshed den uafhængige tænketank deas beregninger viser at tres

målsætningen kan opnås ved en blanding af reduceret frafald et øget optag og hermed altså også en markant omfordeling af studerende på tværs hvor flere vil få en lang videregående uddannelse og færre vil få en kort konkret viser deas beregninger at allerede

vi stå med ellevetusind færre som har en erhvervsfaglig uddannelse spørgsmålet der melder sig bliver pludselig jamen har vi så nok faglærte til fremtidens arbejdsmarked for man må dog antage at der

efterspørges faglært arbejdskraft i industrien

det private arbejdsmarked generelt så mit råd til regeringen skal være

blind på målsætningerne sørg i stedet for at de kompetencer

passer med efterspørgslen på fremtidens arbejdsmarked jeg startede med at sige at flere unge skal have en videregående uddannelse hurtigere når det handler om hurtigere gennemførelse

politisk både kigge på hvordan vi sikrer at de studerende starter

at de fastholdes og gennemfører hurtigere tidlig start kan fremrykkes ved at undgå den selvsupplering som finder sted antallet af suppleringskurser er steget meget og sidste torsdag blev gymnasiereformen diskuteret her i folketingssalen her lagde vi konservative vægt på at det er uacceptabelt og at det er utilfredsstillende når en studieretning på gymnasiet ikke giver en tilsvarende adgang til en videregående uddannelse har man eksempelvis læst biologi som studieretning skal man også kunne komme ind på biologistudiet hvis eleverne på ungdomsuddannelserne er uddannelsesparate

de også kunne begynde tidligere tidligere nævnte jeg fem og halvfems

målsætningen som har den uheldige effekt at næsten alle erklæres uddannelsesparate konservative ønsker at ungdomsuddannelserne kan få lov til at afvise elever der ikke

sammen med vejlederne og den unge selv som kan give den nødvendige opkvalificering der skal til for at den unge kan blive kompetent til at starte

ungdomsuddannelse færre fejlvalg fra

gennem uddannelsessystemet jeg har noteret mig at ministeren i øvrigt mener at det skal være langt nemmere at meritoverføre fag fra tidligere uddannelser for at den studerende kan komme hurtigere igennem konservative er

set enig med rektoren for syddansk universitet som lufter en bekymring for om det vil betyde en faglig udvanding af uddannelserne der skal være fornuft i og mening med en meritoverførsel fordi man har læst nordisk litteratur i to semestre

i dag vælger studerende ofte uddannelse efter interesse og det samme gælder

på overbygningen og heldigvis for det selvfølgelig skal de studerende vælge fag efter interesser men det er også vigtigt at de har for øje hvilke job de ønsker når de er færdige med deres videregående uddannelse på et tidspunkt

jeg må sige at jeg havde store forventninger

men langt størstedelen af redegørelsen bliver sådan lidt teknisk bliver sådan lidt grå og uden de store visioner i afsnittet om nye udfordringer står der eksempelvis

have fokus på de studerende og deres uddannelse og det er jo rigtig fint og man bliver helt glad men så fortsætter redegørelsen

udviklingskonstrakter taxametersystem bevillingsreform og andre lange fine ord når overskriften hedder større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

nærmere forventet at det var de visionære pejlemærker som blev adresseret hvordan skaber eksempelvis øget globalisering internationalisering og talentpleje på tværs af uddannelsessystemet en større sammenhæng og apropos talentpleje

det jo en mærkesag for os konservative at de videregående uddannelser formulerer en strategi for talentpleje og synliggør

på deres hjemmeside så de studerende kan se hvilke muligheder der er før de overhovedet søger ind se det skaber sammenhæng

fokus på innovation og iværksætteri som i høj grad efterspørges på fremtidens arbejdsmarked det er også med til at skabe sammenhæng sammenhæng mellem efterspørgsel på kompetencer nu

spørger jeg om ministeren vil sige tak

med redegørelsen har jeg jo på regeringens vegne ønsket

en uddannelsespolitisk vision om mere sammenhængende rammer for alle videregående uddannelser og om et uddannelseslandskab hvor de studerende i langt højere grad har mulighed for at tilpasse deres uddannelser til den virkelighed de møder når de står med deres eksamensbevis i hånden

slå fast at de politiske sigtelinjer som præsenteres i redegørelsen vil blive foldet ud i tæt dialog med uddannelsessektoren med de politiske partier og ordførere på området og i respekt for alle indgåede forlig

om flere universitetskandidater vi har blandt andet brug for det som lo og andre har kaldt et dobbelt uddannelsesløft hvor ufaglærte får

for at blive faglærte men hvor faglærte også får bedre mulighed for at fortsætte til videregående uddannelser ud over at vi ønsker at fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse har vi altså sat som flere var inde på ambitiøse mål om at tres procent af en ungdomsårgang i

er en stor ambition endda ledsaget af et ønske om at kvaliteten af uddannelserne styrkes samtidig

de studerende har mindre spildtid og dermed bliver hurtigere færdig

både de demografiske og teknologiske udfordringer og global konkurrence og de her ambitiøse uddannelsesmål i kombination med en stram økonomi stiller nye krav til hvordan vi tilrettelægger uddannelserne for de studerende

det giver også nogle nye muligheder for de studerende for aftagerne og for alle os andre for de studerende betyder det at der bliver færre blindgyder og bedre meritpraksis flere uddannelsesmuligheder blandt andet ved hjælp af et mere fleksibelt uddannelsesvalg og det betyder også at de bliver hurtigere færdig med deres uddannelse blandt andet

får de glæde af en efter og videreuddannelse der i højere grad kan tilpasses deres behov for samfundet betyder mere sammenhæng i uddannelsessystemet

vi får en mere kompetent arbejdsstyrke

enklere udviklingskontrakter taxameter og bevillingsreform et nyt fælles sammenhængende akkrediteringssystem og en samlet sammenhængende lov for alle videregående uddannelser som jeg sagde vil blive udformet i dialog med

lidt tid til bare lige at sige lidt om den her sammenhængende lov om videregående uddannelse bedre og mere sammenhængende rammer for de studerende kan sikres gennem en samlet lov en fælles lov som tager

de studerende og skal sikre et opgør med institutionsbundne regler der skaber barrierer for dem i uddannelsessystemet og samtidig sikrer som flere ordførere har udtrykt bekymring for at vi har et varieret udbud af videregående uddannelser målet er ikke ensretning tværtimod at fastholde mangfoldighed men i en fælles ramme der er også syv forslag der går på selve uddannelserne altså fleksible uddannelsesvalg afskaffelse af supplering meritgaranti samarbejde om vidensgrundlag innovation

et par ord til det her forslag om at afskaffe supplering mellem

og kandidatuddannelse i dag er der alt for mange studerende som gennemfører et suppleringsforløb for at opfylde adgangskravet til en kandidatuddannelse det gælder for professionsbachelorer og for universitetsbachelorer

og udgiftsdrivende det er skidt for de studerende og det er skidt for samfundet og det er derfor vi har en målsætning om at afskaffe netop den type supplering fra to tusind og tretten men det betyder bestemt ikke at det faglige niveau skal sænkes på den ene side er det vigtigt at understøtte fleksibilitet så de studerende har

gode muligheder for at videreuddanne sig og eventuelt justere uddannelsesforløbets erhvervsmæssige fokus

er naturligvis faglige grænser for hvilke kandidatuddannelser der er tilgængelig for den enkelte bachelor eller professionsbachelor

jura ikke har direkte adgang til en kandidatuddannelse i marinbiologi det er også mit indtryk at de studerende har stor respekt for det faglige indgangsniveau til en uddannelse de har forståelse for at fordybelse i ekstrafag er nødvendig

derefter det kan altså ske blandt andet ved en bedre sammenhæng mellem de eksisterende professionsbacheloruddannelser og de relevante kandidatuddannelser så der sker en direkte og uhindret overgang

i redegørelsen præsenterer jeg også det fleksible uddannelsesvalg som skal sikre at det bliver nemmere for de studerende at kombinere relevante fagområder på tværs af forskellige uddannelsesinstitutioner og sektorer

det er altså et spørgsmål om at de studerende i højere grad skal påvirke sammensætningen af deres egen uddannelse

kan sammensætte dele af deres uddannelse ud fra nye vinkler uddannelsernes faglige kerne kvalitet og identitet

at uddanne halve sygeplejersker og ingeniører som arbejdsmarkedet ikke efterspørger flere institutioner er allerede i fuld gang med at udvikle forskellige former for fleksible uddannelsesvalg inden for institutionerne og jeg glæder mig til dialogen om hvordan vi kan brede det ud på tværs af institutionerne

jeg også foreslået at alle studieordninger skal indeholde praktikvinduer der sikrer at de studerende kan få jord under neglene praktikvinduerne skal ikke nødvendigvis bruges til praktikophold det kan også bruges til

for projekter i samarbejde med virksomhederne men jeg er rigtig glad for at se at

erhvervslivet tager godt imod det er også rigtig glad for at se

systemet den er gal med når der ikke er mulighed for at sammensætte en praktik der har relevans for studiet endelig er der spørgsmålet om efter og

skal gøre det nemmere for færdiguddannede at tilpasse sig et dynamisk arbejdsmarked ifølge oecd er

nødvendigt at den almindelige lønmodtager ændrer kompetencer seks gange i løbet af arbejdslivet

videregående uddannelse hele livet igennem sidste år gennemførte vi en reform af diplomuddannelserne og

de her reformer medvirker til gennemsigtighed og overskuelighed et mere fleksibelt tilbud af videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser skal også imødekomme

og understøtte den faglige bredde

også behov for at vi nu kigger på at give masterområdet et eftersyn

en helt ny analyse fra tænketanken dea viser en klar sammenhæng mellem uddannelse og produktivitet

i danske industrivirksomheder jo højere uddannelsesniveau hos industriens medarbejdere jo større sandsynlighed for at virksomhederne er højproduktive men desværre viser analysen også at der ikke foregår ret meget formel opkvalificering af industriens medarbejdere og det er en udfordring som mere sammenhæng kan bidrage til at løse så vil jeg gerne sige tak til regeringspartierne for opbakningen i dag det var måske

men især også tak for bidraget undervejs i udformningen af redegørelsen

det gode samarbejde herom

mindske tidsspilde og uhensigtsmæssige barrierer også selv om det fører til det vi ikke er enige om nemlig at de studerende

enes om midlet selv om vi eventuelt måtte

at den mangfoldighed der er ikke bliver modstykket til at de studerende har den fleksibilitet og at der er den sammenhæng i systemet derfor er ønsket i

at beskytte mangfoldigheden og sørge for

sikre at vi kan bevare mangfoldigheden samtidig med at vi får

i den sammenhæng at diskutere hvordan studenterdemokratiet og uddannelsesdemokratiet fungerer på tværs af sektorerne også her kan der givetvis være behov for at diskutere bedre sammenhænge

på tværs jeg er rigtig glad for den dialog jeg har med de studerendes organisationer og

en øjenåbner for nogle af problemerne med med sammenhængen

ikke entydigt sige ja til men man kan vel heller ikke omvendt

at komme igennem bare på normeret tid det er da mærkeligt at

blive god på normeret tid det er i hvert fald lidt atypisk

er et kvalitetsstempel det tror jeg vi kan gøre med nogle

i højere grad nærmer sig noget der ligner normeret tid altså den tid vi vi har forestillet os og giver penge til at de skal

sikre stabile økonomiske rammer og det er altså et finanslovanliggende og derfor bliver det også i det regi at det

bliver forhandlet det var et svar til flere

at vi kigger på både taxametersystem og udviklingskontrakter

at fru mette bock rammer rigtigt i forhold til det som en samlet lov kan nemlig at

at lære af sig selv og hinanden at vi får mere praksis i de teoretiske uddannelser og mere viden i de praktiske uddannelser det handler i om man anskuer det horisontalt eller vertikalt altså ser man det som ligevægtige dele af sektoren der skal spille sammen

om at tres procent skal have en videregående uddannelse hvis vi skal sikre stabile økonomiske rammer tror nu at det er helt af vejen at have et

form for budget kan man sige men derudover synes jeg faktisk det er vigtigt at sende

ungdommen i danmark om at vejen til fremtidens arbejdsmarked er brolagt med uddannelse og jeg deler altså ikke den bekymring som også den konservative ordfører synes jeg

skulle være en nervøsitet for at vi bliver overuddannet i danmark det vi har mistet er jo arbejdspladser til ufaglærte det vi har brug for

at få tres procent igennem universiteterne

i høj grad de korte og mellemlange uddannelser der skal trække slæbet og jeg er glad for

gør at vi igen har sat danmarksrekord så det er

synes jeg vigtigt at have et ambitiøst mål også

for hvor mange der skal have en videregående uddannelse jeg diskuterer meget gerne

det nævnte også både konservative og

et universitetsspørgsmål det er bestemt også et spørgsmål for

ordfører i at det handler om at fastholde uddannelsernes egenart det er også et vigtigt signal til både de maritime og de kunstneriske uddannelser

vil bare forsikre om at vi bestemt ikke har nogen planer om at

et bureaukrati erstatte af et nyt i forhold til akkreditering og jeg deler helt tilgangen til kvalitetssikring

sørge for at der er gode kvalitetssikringsmekanismer i det daglige arbejde

i stedet for en gang imellem at kigge forbi og tage temperaturen og så overraskes over hvad situationen er så vi ønsker ikke nye rigide regler vi ønsker i virkeligheden

et system hvor det daglige arbejde med kvaliteten er det

det er rigtigt at der er skrænter i forskningsbevillingerne det var også det

grundene til at der er skrænter er jo at den reserve som den tidligere regering understøttede

ikke slår til i forhold til de udgifter der har været i globaliseringspuljen

derfor er udfordringen jo i sagens natur at skabe et øget råderum og det er regeringen meget optaget af vi arbejder på en

plan hvor der bliver foreslået en række reformer der kan skabe et øget råderum

da glad for at der tilsyneladende er

at det er vigtigt at prioritere uddannelse og forskning det er jeg og regeringen helt enig i

om reformarbejdet så vi sikrer os et

at afklare de her ting men der er jo virkelig muligheder for

jeg kan mærke at venstre er optaget af skal investeres mere

skal laves så må jeg sige at det

har penge med i redegørelsen så har et forslag om at kigge på

det er vigtigt at vi tager et kig på taxameter og bevillingssystemet også uafhængigt af hvor hvor store de økonomiske rammer er men for at se om den måde det er indrettet på om

rigtig vigtigt men jeg er rigtig glad for at der også fra venstres side er fokus på vidensopbygning

i professionssektoren det er vigtigt

egentlig deler regeringens målsætning om at tres procent skal have en videregående uddannelse det

høre den konservative afstand til fem og halvfems

det fremgår af side fem og tyve i redegørelsen at det altså

inden for beslægtede uddannelser at man skal sikres merit men det kan ikke nytte noget at en studerende der flytter fra den ene ende af landet til den anden og starter på en uddannelse

man ikke kan få merit det er altså at forsinke dem unødigt og det er synd for dem

fornemmer at alle er glade for sammenhæng og at ingen kan lide ensretning og på den måde

har vi da i hvert fald fundet hinanden på det

det er også det der er ambitionen med sammenhængsredegørelsen

regeringen har klare mål altså tres procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse vi har klare visioner om mangfoldighed og sammenhæng og vi sætter

efter mange år med rigtig meget fokus på

vi lytter gerne både til de studerende til institutionerne og til de politiske partier

godt være at der skal være nogle suppleringsfag men det må

hvis man er sygeplejerske så kan

ind i hele meritspørgsmålet i stedet for

helt klart at jeg mener at når vi har professionsbacheloruddannelser der er fuldt

akkrediteret og som i øvrigt giver adgang til masteruddannelser i udlandet så skal de også give adgang til

det er vigtigt at sammenhængen er der at den studerende ved hvad det er for nogle muligheder nogle døre der åbner sig når man starter måske endda med en akademiuddannelse

og lægge til og tage den kandidatuddannelse men jeg er enig

det spor omkring det hvordan vi giver merit og hvordan vi får institutionerne til at anerkende hinanden det er altså ikke bare mellem

det er i høj grad også mellem institutioner på samme

om vi måske skulle afskaffe det retskrav

i vores uddannelsessystem men jeg

siger at det er relevant at se på i den her sammenhæng det er super så er vi kommet et stykke af vejen

at målsætningen med det her så skal være at vi faktisk

været radikal politik tidligere skal have noget mere

universitetsuddannelserne som jeg ved fru pernille skipper er optaget af

meget gerne skulle sikre i hvert fald en klarhed over hvor indflydelsen ligger ligger og

gøre status så jeg er som sagt helt åben

bare sige at for mig generelt gælder

at uanset om det er vedtægtsbestemt om

det udviklingsarbejde der foregår og derfor synes jeg også at der er et vigtigt element i forhold til at

at alle er enige om at der skal være medindflydelse og at

er nogen der vil sige åbent at demokratiet skal være mindre men

de studerende har på eksempelvis universiteterne

så jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren sige

i gåseøjne komme ned på et indflydelsesniveau som det

professionsuddannelserne måske også over den barre der eksisterer i dag altså at

nogle krav på indflydelse

diskussion at rejse men jeg har ikke nogen konkrete initiativer hverken i den ene

forhandlede forskningspenge til i år

stilling til om de har midler efter nytår

at skabe større råderum i de reformforhandlinger

bevillingsvilkårene er jo

vi indrettede globaliseringspuljen og den reserve som er blevet

vi står med de her skrænter og dermed skal arbejde hårdt for

det jeg opfordrer til er altså at folketingets partier melder sig

jeg har jo så i forhold til forskningen en meget klar målsætning om at en procent af bnp som offentlig

men kan jeg høre det ministeren siger sådan at når der kommer en

de reformer der skal skabe grundlaget for det

vi bestemt håber på et bredt samarbejde om så vi kan skabe det råderum der gør at vi kan få en finanslov der også lever op til det jeg fornemmer alle er interesseret i

universiteterne går over til at blive mere praksisnære

forskningsbaserede jeg er med på at ministeren var inde på

trængte sig på så tror jeg også at der er almindelig enighed om at det

har også noteret mig at erhvervsakademierne meget gerne vil

virksomheder så også der synes at vil være godt hvis der ligesom er strømme på tværs af uddannelsessystemet hvor noget af

uddannelsestænkning strømmer i retning af universiteterne og noget af

strømmer i retning af de andre det tror jeg faktisk også at sektoren har stor interesse for men ønsket er altså hverken at ensrette

på en universitetsuddannelse kan være

det kommer til erhvervsakademier og professionsuddannelser skal

ministeren siger sådan at man i fremtiden vil se en opprioritering

det vil sige også den forskning og viden

det er et rigtig vigtigt område hvis vi skal løfte professionerne det gælder i øvrigt ikke kun de offentligt rettede det gælder

på akademisering for mig er det at

ikke akademisering men det er at få et bedre vidensgrundlag for den måde der undervises på professionshøjskolerne

det vi lægger op til med sammenhængsredegørelsen her

at sikre en gensidig forpligtelse mellem institutionerne om at samarbejde om

det skulle meget gerne føre til blandt andet det at vi får

med finansloven skal se om vi kan finde veje til at

udløber de bevillinger jo så jeg håber ministeren også her giver et tilsagn om at det er ministerens bestræbelse

så om forpligtelsen ministeren talte om en gensidig forpligtelse ministeren kan jo tvinge universiteterne til at forske i praksis universiteterne har jo deres frie selvstændighed

spørge ministeren om hvordan ministeren vil sikre at

vil ministeren lægge små godbidder ud i form af økonomi

professionshøjskolerne kan jo heller ikke aftvinge forskning fra universiteterne så spørgsmålet er jo hvordan ministeren

det er bare der hvor jeg stilfærdigt siger at grunden til

råderum så vi har muligheder for ikke bare at videreføre men også

finansiering der er

et rigtig vigtigt emne

er det også vigtigt at vi får sat fokus på øerne som på mange måder er sammenlignelige med landområderne de har de samme glæder der er også en dejlig natur

fred og ro folk er nærværende og det er et trygt sted at lade sine børn vokse op de har også de samme udfordringer det vrimler heller ikke med arbejdspladser på øerne og der er også langt til kulturelle tilbud og udbud af forretninger desuden har øerne den ekstra udfordring at de er afhængige af en færge der ikke altid sejler hyppigt nok til at man kan passe et arbejde eller en aftale på fastlandet

det vigtigt at vi politikere giver øerne

at udvikle sig og tiltrække erhverv og turisme og især tilflyttere ved at give dem gode og ekstra fordele

det især færgedriften vi skal ind og se på jeg håber at vi i dag kan få nogle gode svar fra ministeren på hvordan han ser på muligheden for at få samlet ansvaret for færgedriften i et fælles færgesekretariat i dansk folkeparti kunne vi også godt tænke os at høre ministerens bud på hvilke ideer han har til at komme fragtafgiften til livs således at virksomhederne på øerne kan konkurrere med virksomhederne på fastlandet det er også vigtigt at vi får set på hvordan vi kan gøre det attraktivt at være tilflytter her spiller hyppige færgeafgange igen en stor rolle og endelig skal vi se på hvad vi kan gøre for at give turismen på de små øer en opblomstring for os i dansk folkeparti er er det vigtigt at vi får en debat specifikt om de små øer vi vil ikke lade os spise af med forklaringer om at vi skal skabe vækst i hele danmark og når vi gør det

går det også ud over øerne nej vi er simpelt hen nødt til at tage deres særlige udfordringer alvorligt derfor håber jeg at vi med forespørgslen kan få en debat om hvad vi kan gøre ekstra for at fremme mulighederne på de små øer

anledning ved en forespørgsel til at tale om vores småøer

er glad for det fordi levevilkårene på danmarks øer både de store og de små jeg kommer selv fra en af slagsen ligger mig meget på sinde jeg vil straks tage fat på det som fru mette hjermind dencker sagde var det vigtigste nemlig færgetransport

det er som sagt et grundvilkår når man bor på en

er logik for for perlehøns at her er en af de store udfordringer og vi lægger vægt på i regeringen at der skal være gode færgeforbindelser til øerne og det er en afgørende forudsætning som også forespørgeren sagde i

til livet på øerne derfor yder staten også tilskud til kommunernes færgedrift som administreres af økonomi og indenrigsministeriet i to tusind og tolv gav vi således otte og firs

små øer og store øer dertil kommer at indbyggerne

den såkaldte økortordning som staten er med til at finansiere det er altså en ordning som giver mulighed for gratis person cykel og invalidebiltransport med færgerne disse eksempler viser at der faktisk afsættes en hel del penge på statsbudgettet for at sikre færgedriften til vores små øer en helt anden basal forudsætning for livet på vore øer

naturligvis skal der være mulighed for at skaffe sig en bolig for dem som ønsker det jeg nævner det fordi

også holdt samråd på baggrund af fru mette hjermind denckers forespørgsel

det er en afgørende forudsætning for at sikre en fremtidig bosætning på vores småøer derfor har erhvervs og vækstministeren og jeg selv for nylig foretaget en undersøgelse der viser at realkreditinstitutionernes udlånspraksis er således at småøerne såvel som de større øer

fra realkreditinstitutionerne i et enkelt tilfælde nemlig sagen fra årø som jo også har fyldt meget i medierne

her sag havde en enkelt realkreditinstitution dog en forholdsvis uheldig praksis kan vi vist roligt sige denne praksis vil efter aftale med det pågældende institut blive bragt til ophør jeg har selv deltaget aktivt i debatten om realkreditinstitutionerne

grundlæggende forudsætning for at bo på øerne og jeg agter fortsat som

sagt i udvalget at følge debatten

så er der jo det som også blev rejst nemlig spørgsmålet om beskæftigelse og erhvervsliv generelt der kan man sige at spørgsmålet om erhvervslivets vilkår og muligheden for at få job på småøerne er vigtigt begge dele er virkelig en grundlæggende forudsætning for at det også er attraktivt

fra regeringens side kommer vores øer til gode der er kickstarten som forespørgeren også nævnte vi fremrykker

mellem den nationale vækstindsats den regionale vækstindsats og vi forsøger

på den lokale vækstindsats de regionale vækstfora investerer en milliard

investeringer der også kommer øerne til gode lad mig nævne at vi havde det nordjyske vækstforum inde forleden dag der fortalte at de med de midler de har haft gennem de sidste fem år

skal komme vores yderområder til gode så ved at styrke vores samarbejde mellem det nationale det regionale og det lokale niveau

med at sætte øer og landdistrikter på dagsordenen og jeg ser frem til blandt andet at drøfte mulighederne for samarbejde mellem vækstforaene og lagerne om erhvervsindsatsen i yderområderne det arbejder vi

så er der udviklingspakken som regeringen for nylig har indgået en aftale om med udviklingspakken får små og mellemstore virksomheder lettere adgang til risikovillig kapital

i forhold til den del af det vi giver faktisk også

del penge til indsatsen på vores småøer på vores øer faktisk er en væsentlig del af landdistriktspuljen rettet specifikt mod initiativer via østøtteordningen således blev der i januar måned givet tilsagn om støtte for over to million

netop her for nylig sat en ny ansøgningsrunde i gang under østøtteordningen pengene fra ordningen går direkte til projekter som skaber eller bevarer arbejdspladser på øerne samt projekter der fremmer tilflytning

mit ministerium yder desuden et væsentligt bidrag til

af småøernes sekretariat det er nemlig over en million kroner årligt alt i alt er det

af seks millioner støttekroner der går direkte til småøerne fra landdistriktspuljen det er ganske mange penge til småøerne ud af de to og tyve million kr der ligger i landdistriktspuljen oven i det kommer de mange penge fra eus lag ordning som jeg også administrerer lag midlerne går til mange forskellige slags projekter og og de går til projekter

tilskud til mikrovirksomheder og turisme småøernes aktionsgruppe har i programperioden

uddelt over en og tyve million kroner til udviklingsprojekter på småøerne foruden fire million kroner til drift af de eksisterende projekter altså samlet set

vores småøer det er altså rigtig mange penge som har givet driftige øboer mulighed for at sætte gang i vinproduktion på fejø mens andre har skabt turismeudvikling på mandø og andre igen har oprettet et beboerhus på bjørnø det er blot tre eksempler ud af rigtig mange de bedste projekter er jo dem hvor de lokale styrkepositioner udnyttes og man sætter gang i erhvervslivet bruger styrkepositioner og den unikke placering til at sikre at man får gang i sit erhvervsliv

det er projekter hvor man bruger de lokale råvarer til at starte specialiserede virksomheder

eller en unik natur og

lokalkultur til at tiltrække turister

når vi nu taler om støtte til vores øer

med midler fra puljen til by og områdefornyelse ad den vej medfinansierer vi faktisk et rigtig godt projekt på fur hvor man afprøver en samlet strategi for branding og markedsføring af øen projektet vil skabe udvikling og tiltrække nye tilflyttere til fur

også generere viden om hvordan man generelt markedsfører landdistrikter og vores øer meget bedre vi støtter også et andet fremragende projekt der skal opbygge sociale entreprenørskaber som kan bidrage til etablering af nye erhvervsrettede aktiviteter på tre mindre øer og jeg er rigtig glad for at vi får sat rigtig meget

en masse gode ting som kan føre til udvikling og vækst på øerne så er jeg også blevet spurgt specifikt til initiativer som fremmer turisme på vores småøer jeg har allerede nævnt

vi støtter forskellige turismeprojekter økonomisk men på et mere overordnet plan vil jeg sige at turisme i danmarks landdistrikter er et rigtig vigtigt indsatsområde for regeringen som helhed turisme er jo helt sikkert et af de erhverv der

vores landdistrikter og ikke mindst på vores småøer regeringens indsats vil blive forankret i en samlet national turismestrategi som vi ikke er færdige med til forespørgslen i dag men vil vende tilbage med ved en senere lejlighed så vil jeg afslutningsvis omtale mobildækning og bredbåndsdækning

område som ligger mig meget på sinde og jeg tror at alle dem der sidder i salen i dag og som har været med ude med landdistriktsudvalget eller ude at rejse eller bor i vores

yderområder vil give mig ret i at mobildækning og bredbåndsdækning bliver rejst allerhyppigst

indgået et bredt forlig som betyder at vi får den der såkaldte ti megabit dækning frem til to tusind og femten hvor ni og halvfems

procent af danmark jo bliver dækket af det og for de mennesker der bor derude og driver virksomhed på øerne er det helt afgørende med en ordentlig mobil og bredbåndsdækning

var på et besøg i assens kommune

fødevarevirksomhed over hele verden hun skulle enten rende rundt oppe på sin første sal eller specielle steder ude i haven for overhovedet at få forbindelse hun kunne lige så godt vælge at bo et helt andet sted end ude på landet i assens kommune på fyn og hun endte med at måtte flytte sin virksomhed fra

til det gamle rådhus for overhovedet at være sikker på at kunne drive sin virksomhed derfor er

i den kommende tid får glæde af at regeringen nu samarbejder med kl regionerne og telebranchen om at skabe en meget bedre mobildækning der er indgået en aftale der forpligter teleselskaberne til at investere et sted mellem seks og seks en halv milliard

på bredbåndsnettet har vi

en endnu mere ambitiøs strategi og målsætning om at alle husstande og virksomheder skal have adgang til mindst hundrede

og tyve det er et ambitiøst mål fordi vi gerne vil have hele landet med for befolkningen på småøerne vil regeringens indsats for digitalisering få stor betydning i de kommende år det bliver muligt at høste fordelene ved fjernarbejde som jeg har nævnt digital offentlig service telemedicin og andre digitale muligheder som er særdeles vigtige

er helt den samme offentlige service der er nogle andre ting

er den nye måde at lave offentlig

med bredbånd hvor man laver telemedicin og hvor man kan komme i kontakt med sin kommune via nettet

småøer faktisk er mere lykkelige end dem der bor i storbyerne og det hænger jo sammen med at man har nogle stærke netværk og man er tæt på naturen og man kender sin nabo der er ingen tvivl om at det at man indgår i sociale fællesskaber og de er om muligt endnu stærkere

betyder rigtig meget det betyder også at vi skal understøtte rammerne

også sige i dag at vi kan understøtte rammerne de generelle rammer og sikre at mulighederne er til stede men det er der hvor man har lokale ildsjæle

cold hawaii ved klitmøller og

vil jeg konkludere at regeringen gør en betydelig indsats for at skabe vækst og fremgang på vores småøer det sker som en del af en helhedsorienteret tilgang til vækstpolitikken vækst i landdistrikter og på småøer og hænger sammen med væksten i danmark som helhed

landdistrikter en vigtig opgave i at sikre at vores landdistrikter og småøer bliver tænkt ind

og jeg kan se at der allerede i går var

mindst fem og tyve biogasanlæg som jo ligger

man har råstofferne om jeg så må sige

og det der bliver investeret vi får jo nok verdens mest ambitiøse klima og energipolitik betyder rigtig meget det at vi nu har fået lavet en aftale frem mod to tusind og femten om bredbånd det at vi har sat en vækstpakke i gang og det at vi prioriterer en samlet koordineret

samfundet ændrer sig selvfølgelig det gør det også på vores øer

rene ynk det hele i det danske samfund men det danske samfund er i en voldsom transformation måske den største transformation vi har set siden engang i

måske i virkeligheden siden industrialiseringen satte ind da fik vi jo valby bakke da fynboer og jyder børstede træskoene af lige uden for københavn

de kunne komme ind og bo i københavn men når det er sagt

er sket en voldsom centralisering som

et land i måske i virkeligheden fire hastigheder med københavn og aarhus

og aalborg som dem der ligger lige efter så har vi vores

som er med og så har vi vores landdistrikter og mindre byer og øer hvor vi skal passe meget på at

jeg deler den ambition som jeg tror ligger bag fru mette

i dag om at vi skal skabe vækst i hele danmark

rigtig glad for den diskussion og debat

har været så meget fokus på det her politikområde som

det er en udfordring for os alle ikke mindst for øboerne men som jeg har forsøgt at sige i dag

som skaber fremgang på øerne der er mange flere af den slags gode eksempler

der er en lang række udfordringer skal løse i fællesskab det gælder vækst og arbejdspladser

ordentlige rammer for borgernes liv herunder offentlig service uddannelse sundhedsdækning og infrastruktur målet er et samfund med plads til forskellighed

ordentlige rammer for byboere øboere

den politiske dagsorden men lige i dag når jeg har indkaldt til

er det for at sætte særlig fokus på vores syv og tyve småøer det der karakteriserer dem

de er ikke brofaste eller dæmningsfaste med fastlandet og endelig

det er dem vi som sagt har syv og tyve af i danmark

det eneste de har tilfælles en anden ting der også kendetegner dem er at de har vandet og den dejlige natur lige uden for døren de har billig adgang til havudsigt man kender hinanden på øerne og man lever i et dejligt lille lokalsamfund hvor man kerer sig om hinanden det er sjældent at de låser døren

der er så begrænset kriminalitet faktisk næsten ingen kriminalitet på småøerne

af mennesker der har indset at det eneste der sker på øerne er det de selv sætter i gang og det er ikke småting de sætter gang i på de små øer blomstrer et rigt foreningsliv og der er mange små fødevareproducenter det er de mennesker der bor på de øer som vi skal skabe nogle rigtig gode rammer for vi skal give dem de bedste rammer så der

således at vi andre der ikke er så heldige at bo på øerne

også får lettere adgang til at besøge øerne når vi har ferie og eventuelt

købe sommerhus derude

vi skal give dem gunstige vilkår for at drive virksomhed det gør vi ved at sikre dem en god internetforbindelse som ministeren også har været inde på

er øens livsnerve og man kan jo også sige at færgerne faktisk er øens motorveje

betyder det også at de ikke konkurrerer på lige fod med virksomhederne inde på fastlandet

så skal vi naturligvis udnytte at vi lige nu har eu formandskabet som vi kan bruge til at vise de øvrige eu lande at reglen om at gårdsalg af fødevarer kun må ske inden for en radius af halvtreds

de har både viljen de har evnerne og de har forudsætningerne for at skabe en god forretning af deres afgrøder og kreaturer det er også vigtigt at øerne

får de midler de har behov for de midler vi fra folketinget giver kommunerne som ministeren også

omtalte er ikke øremærket til småøerne og der er flere fra de små øer der er kommet

kan se at de penge de har fået af kommunerne ligger langt langt under det tilskud som folketinget har bevilget kommunerne derfor vil vi i dansk folkeparti

øremærke midlerne til kommunerne således at de

til småøerne hvis der ikke kan skabes enighed om det

kunne vi også se et alternativ i at kommunerne i det mindste kørte med åbne regnskaber for småøerne

skal der også være mulighed for at man når man flytter til en lille ø

kunne passe et fast job på fastlandet og man skal kunne passe aftaler for mange der bor på småøerne er det også en del af virkeligheden at

lave en frisøraftale inde på fastlandet kræver det en overnatning fordi der ikke er tilstrækkeligt med færgeafgange

se på mulighederne for et færgesekretariat færgesekretariatet skal stå for indkøb og drift og vedligeholdelse af færger og det skal også råde over et par ekstra færger en fordel ved færgesekretariatet

også stordriftsfordelen ved indkøb af forsikringer og olie

forslag til vedtagelse folketinget anerkender vigtigheden i at der til stadighed er politisk fokus på at de danske øer sikres stabil højhastighedsinternetadgang desuden opfordrer folketinget regeringen til at sikre billig færgetransport til landets småøer for at fremme og understøtte privat bosætning og erhvervsudvikling samt udvikle turisme

nævnt blive bragt til afstemning torsdag den tredje maj så går vi til den næste ordfører og det er venstres ordfører herre

med til at give danmark sin identitet de utrolig mange danske øer vi har fire og halvfjerds beboede øer landfaste såvel som ikkelandfaste men langt langt flere ubeboede øer og holme det er klart at disse mange øre med hver deres natur kultur historie og egenart giver et mangfoldigt danmark et mangfoldigt danmark som vi skal værne om og udvikle det er også med til at gøre danmark til et spændende og tiltrækkende turistland det vi med denne forespørgselsdebat

er hvordan vi fremmer småøerne småøerne er jo defineret som de øer

som ikke er bro eller landfaste og som har et minimum af

som siden nitten fire og halvfjerds har varetaget deres fælles interesser i sammenslutningen af danske småøer

det er yderst svære betingelser øsammenslutningen har for

og arbejdsopgaverne er også meget svære det gode arbejde der udføres i øsammenslutningen nu og siden nitten fire og halvfjerds har og har haft stor betydning for småøerne og for danmark det har i den grad været med til at sætte småøerne og deres vilkår på dagsordenen se blot på det nyeste projekt bliv øbo som løber i øjeblikket og som

har sin store dag lørdag den tolvte maj med arrangementer i de store byer når vi skal fremme bosætning erhverv og turisme på småøerne er der flere parter der skal i spil det er regering folketing de kommuner som har småøer øsammenslutningen og småøerne selv ingen af de her nævnte kan smyge sig uden om

er det især de kommuner der har småøer der er krumtappen staten giver

ekstra bloktilskud til disse kommuner

tusind og tolv beløber det sig til otte og firs

det skal specielt medvirke til at der kan være en ordentlig færgeforbindelse til småøerne men kommunerne har også andre ekstraomkostninger ved at have en eller flere småøer der er bare det interessante ved det

alle kommuner er bevidste om nemlig at kommunerne har meget store ekstra indtægter ved at have en eller flere småøer

de giver langt de fleste kommuner som har småøer har altså den største turistattraktion i kommunen

de kommuner der giver drifts og investeringstilskud til deres sædvanlige mest kendte turistattraktion er det tilskud langt langt større

der der har et langt større turistantal alene dette forhold gør at vi skal bevidstgøre kommuner med små øer om den store økonomiske og turistmæssige fordel

at have en lille ø under sine vinger det kan samtidig være med til at give kommunen

i den forbindelse vil jeg

de små øer hvad angår udgifter og indtægter og afledninger heraf jeg tænker både på turister skatter ejendomsskatter arbejdspladser med meget mere fra statens side må vi fordomsfrit se på om færgebetjeningen af småøerne er organiseret godt nok

at fremme bosætning erhverv og turisme det er ikke godt nok på alle øer på nogle øer er antallet af daglige afgange for lille på andre øer er der

eller sene aftenafgange begge dele besværliggør at kunne opretholde et levende helårssamfund på småøerne og netop et levende helårssamfund er forudsætningen for den turistmæssige attraktion jeg vil indtrængende opfordre regeringen til

danske småøer og kommunerne

bedre færgebetjening af småøerne herunder også effektiviseringer ved fælles brændstofindkøb bemanding med mere jeg vil også opfordre ministeren og regeringen til at der bliver etableret et forskningsprojekt

kan sikre småøerne som levende helårssamfund jeg vil endvidere opfordre ministeren og regeringen til straks at indlede forhandlinger med kommunerne regionerne og øsammenslutningen om hvordan vi kan sikre den sundhedsfaglige betjening af småøerne

det er således at mange småøers beboere og mange turister ikke har en tilstrækkelig

betjening af enten læge eller sygeplejerske

men for det første er de meget dyre samfundsøkonomisk for det andet er det kun et forsøg der måske ophører og for det tredje er der situationer hvor en ægtefælle bliver efterladt på en mørk mark når en patient med for eksempel hjerteproblemer bliver fløjet væk det er ikke nogen rar situation

derfor må vi ikke lade øboerne

i stikken vi må sikre at de ikke står alene med deres ansvar og engagement

landdistrikterne heriblandt øerne og småøerne

at det er vigtigt at holde fast i forskelligheden og bibeholde det karakteristiske ved de forskellige geografier og bosætninger det gør nemlig danmark til et helt særligt land vi får ofte i udvalget besøg af folk fra småøerne det er altid driftige innovative mennesker med noget på hjertet de ser værdien i at lære i samspil med andre og vise hensyn og være nødvendige for fællesskabet det gælder småøerne imellem men det gælder også befolkningen

udfordringer og derfor vil jeg gerne rose regeringen for at have oprettet et særskilt ministerium for landdistrikterne for det giver os en langt bedre platform end tidligere for en fokuseret indsats for vækst og udvikling på de små øer for samfundet forandrer sig på mange måder for det første

det svært at opretholde antallet af indbyggere i landdistrikterne og på småøerne

bliver forskellen mellem by og land meget større samtidig med at afstandene bliver kortere det gælder især på det digitale område kontakten via bredbåndet gør det efterhånden underordnet om man kommunikerer fra hyllinge fur eller odense hvis ellers

afgørende for området regeringen har derfor en ambitiøs plan om at alle husstande og virksomheder skal have bredbåndsadgang med mindst hundrede megabit senest i to tusind og tyve over hele landet også på øerne

i to tusind og femten vil ni og halvfems

procent af alle virksomheder og husstande i danmark være

for god digitalisering er helt afgørende for fjernarbejde digital offentlig service telemedicin

derfor er socialdemokraterne positive over for det samarbejde

som regeringen har indledt med kl regionerne og telebranchen som skaber den her bedre mobildækning

er indgået en forpligtende aftale om at teleselskaberne skal investere seks seks

milliard kroner i udbygning af mobilnettet de kommende tre år det er en god nyhed også for småøerne småøerne rummer mange forskellige uudnyttede potentialer som grundlag for produktion og derfor må man hele tiden tænke i nye

arbejdspladser vækst og udvikling regeringen har

siden sin tiltræden taget en række væsentlige initiativer som bidrager til at løfte denne målsætning der også kan komme småøerne til gode her skal blot nævnes at man fremrykker investeringer

arbejdspladser og praktikpladser i år og næste år små og mellemstore virksomheder får en hjælpende hånd så de kan øge eksporten til udlandet og skabe arbejdspladser det sker med udviklingspakken som giver lettere adgang til risikovillig kapital det gavner iværksættere også på småøerne der er indgået en energiaftale der skaber tusindvis af grønne arbejdspladser

specifikt mod initiativer på småøerne via østøtteordningen midlerne går direkte til projekter som skaber eller bevarer arbejdspladser på øerne og til projekter der fremmer tilflytningen på øerne sidst men ikke mindst

vi har altså en regering der gør et godt stykke arbejde for at

danmark i balance men for

med færgetransport og offentlig støtte til driften af færgerne

yder staten tilskud til kommunerne færgedriften er et grundvilkår for øerne og det gælder også udviklingen af turisme for turisme er et vigtigt indsatsområde

vigtigt bidrag til øernes trivsel og økonomi uden dem ville nogle huse måske forfalde og uden turisme

og turismen på småøerne indgår i en kommende aftale om en national turismestrategi det glæder jeg mig til at komme til at diskutere senere hen afslutningsvis vil jeg så igen pointere at småøerne har stor værdi for det danske samfund og derfor er det vigtigt med fortsatte initiativer der styrker befolkningsudviklingen på småøerne

meget interesserede i lige præcis deres færge og derfor er

at det stadig væk er de lokale på den enkelte ø og

den enkelte ø og den enkelte kommune

den socialdemokratiske ordfører er enig i at det fortsat skal være sådan

det til at fungere som det har gjort hidtil og det må være

sjællands storkreds at der er der

med socialdemokratisk styre der har småøer under sig lolland kommune og slagelse kommune

på færgedriften og vil gøre det dyrere

hensigtsmæssigt at det bliver dyrere for nogen at

hvorvidt jeg lige vil tage kontakt til de to borgmestre

vil jeg overveje sammen med mine

der vil jeg gerne høre betyder det dermed at socialdemokraterne ikke er villige til at gå ind og se på mulighederne for et fælles

vi

det og vi vil have at det fortsat er kommunerne

færgedriften skal være i kommunerne

det skal være i kommunerne og vil lade kommunerne tage stilling til

det fortsat skal ligge i kommunerne er det ikke os her

i folketinget der skal det det er vel ikke kommunerne der skal ind at gøre det det er vel os i folketinget der skal beslutte hvorvidt det skal ligge hos kommunerne eller

de større byer har selvfølgelig også problemer men klarer sig relativt bedre fordi man har flere store virksomheder højproduktive virksomheder

med lange uddannelser og derfor er

centralt hvis vi skal skabe bedre forhold og

mulighed for udvikling på øerne og i landdistrikterne

gjort noget ved vi vil øge arbejdsudbuddet med

og femogtredivetusind mennesker sænke skatten på arbejde markant holde budgetterne i kommuner og regioner hvilket står i skærende kontrast til de sidste ti år og når vi får skabt økonomisk balance og får øget arbejdsudbuddet skaber vi job på langt sigt og skaber også mulighed for at der kan komme udvikling og vækst i landdistrikter og på øer vi skaber

på kort sigt med kickstart energiplan tilskud til klima og energirenovering flere praktikpladser tilskud til uddannelse og mange andre ting som holder hånden under beskæftigelsen nu og her også på øerne og i landdistrikterne vi kan ikke skabe vækst og udvikling på øerne hvis

skaber en stabil økonomi og gode rammevilkår for erhvervslivet generelt i danmark derfor er regeringens økonomiske politik vigtig også

for landdistrikterne for københavnerne og for alle andre i danmark debatten her i dag handler primært om færgerne dansk folkeparti foreslår et

via skatten her fra folketinget otte og firs million kroner til færgedrift til øerne selvfølgelig kan man mange steder

jeg der er mange der gør ikke kun hvad angår færger men som

vil vi heller ikke være med til at love at der kommer flere penge herfra til at få flere afgange og billigere færger vi vil heller ikke lave det her fælles centralistiske færgesekretariat fordi vi mener det er kommunernes ansvar at drive de færger og også give et tilskud

sejle færger til fanø eller anholt eller hvor det nu kan være det ligger bedst ude i kommunerne vi synes sådan set at der bliver bestemt nok herovrefra

der har også været debat om lån til boliger på øerne især i medierne vi har haft et rigtig godt samråd som det hedder i

har redegjort for at der faktisk bliver lånt ud til øerne i rimelig stort omfang så problemet bliver lidt overdrevet i mediebilledet der har været et enkelt kreditinstitut

med det kreditinstitut som jeg har forstået det

det vil jeg gerne rose ministeren og selvfølgelig også instituttet for herfra regeringen har lagt sig fast på at lave en turismeplan for danmark og det glæder vi os rigtig meget til fra radikal side turisme skaber job i landdistrikterne og skaber også konkrete job for mennesker som ellers har svært ved at finde et job

man behøver ikke at være faglært eller være akademiker for at få job i turistindustrien

vores øer med strande havne og smuk natur vil hvis det står til os få en helt central plads i den strategi for udvikling af turismen det er helt naturligt når vi har så smukke og unikke områder

vores øer der er enormt stor mulighed for at skabe cykelturisme

sejlerturisme og alt muligt andet og det skal

jeg glæder mig rigtig meget til at være i dialog med folketingets partier og alle mulige andre om hvordan vi bedst muligt fremmer turismen i danmark

noget med et centralistisk færgesekretariat og jeg kan berolige herre andreas

små øer det er vi helt

et fælles færgesekretariat skulle selvfølgelig have til huse på en af de små øer så det derved også kunne skabe ekstra

arbejdspladser på den pågældende ø

stordriftsfordelene ét sted jeg vil høre om herre

ikke er enig med mig i

jo er fjollet at hver eneste kommune skal sidde og købe

når man kan spare en hel masse af de otte og firs million

det er det jeg frygter vil ske hvis man laver et sekretariat som man så at sige kan sende aben

færgebetjeningen til anholt eller til fur eller hvor det nu kan være skal styres fra

at betjeningen af en færge

niveau ligger i den kommune der skal stå for det så jeg synes ikke det er en god idé at lave det

drive øen der er en hel masse andre udfordringer og

det er stadig væk kommunernes ansvar at skabe de gode rammer på øen det er kun den del

små øsamfund hvis beslutningen om hvornår færgen går og hvor mange gange den går og til

pris bliver flyttet væk fra lokalsamfundet og det er det der vil ske hvis man laver

grundet postnummer siger

andreas steenberg men er herre andreas

at man jo godt kan afvise at låne penge ud

nogle andre årsager eller komme andre begrundelser

betyder det også at bankerne har færre penge og så låner de færre penge ud og banker fungerer jo

der er jo rigtig mange både på øer og andre steder der har svært

ved at få adgang til kapital fordi bankerne ikke har penge at låne ud fordi

bankerne og få gang i økonomien igen så der er penge og det er jo et generelt problem

for hele danmark uanset om man er på en ø eller i københavn

men sådan forholder det sig jo ikke så jeg vil bare høre om ikke vi kan blive enige om at den her sag altså fortsætter og at den kræver politisk handling hvis

den skal løses altså handling herindefra ikke ude fra kommunerne ikke alle mulige andre steder fra men vi give mulighederne for at der bliver

der er jeg jo rigtig glad for være med i en regering der har lagt et meget ambitiøst reformprogram

inden vi skal møde vælgerne igen så vi kan se er kommet gang i økonomien men det der var med den her sag den her ene sag fra årø var at det her kreditinstitut gik ud og sagde at der var bestemte postnumre de slet ikke lånte ud til

forholder det sig ikke de går ind og laver en vurdering af om det er et

fornuftigt lån og ja desværre er der rigtig mange banker som laver vurderinger lige nu der

at de ikke vil låne penge ud fordi de ikke har nogen og det problem skal vi have løst gennem

når et samfund er i økonomisk krise så kan det særlig gå ud over udkantsområder og øer og

jeg tror jeg hørte det sådan at det arbejder regeringen for hver eneste dag nu kan jeg så spørge herre

og roser startede med at

og yderligere en milliard man tog fra bilisterne og hældte ud over den kollektive trafik

ud over udkantsdanmark og øer som vi taler om i dag så går den politik jeg kan komme i tanke om

stå uden for fordi man

på vej der er en skattereform på vej der er en

er ved at arbejde med og skal have igennem folketinget meget gerne sammen med liberal alliance

leif mikkelsen må meget gerne

at vurdere regeringens samlede økonomiske politik som vi mener trækker i den

det var rigtigt at vi gik med til at hæve skatter og afgifter med fem milliard kroner i den her finanslov for at få finansieret nogle af de ting vi gerne vil men

sundhedsvæsenet og andre ting skal have

er en række småøer

under slagelse kommune det er askø fejø og femø i lollands

ikke er flere penge

oplyse mig om hvor mange penge

i den sidste finanslov prioriterede

til ulandsbistand

tal til at lave en bedre

til ulandsbistand end

det er fuldstændig korrekt at vi er uenige

store fattigdoms sult og klimaproblemer der er i den tredje verden igen må jeg så bare efterlyse at venstre selv kommer med et udspil til hvordan man vil skaffe penge til flere færger og flere færgeforbindelser og billigere færger for

livet på de danske småøer vi har brug for at se på alle forslag gode ideer og initiativer de danske småøer er

noget helt særligt hver for sig kan de tilbyde noget forskelligt både til turister erhvervslivet og

deres beboere der er stor herlighedsværdi men ud over herlighedsværdien

arbejde enten på øen eller på fastlandet og så skal man have en god fritid fra politisk side skal vi sørge for at det er forholdsvis let og økonomisk muligt at kunne komme frem og tilbage mellem ø og fastland det er en forudsætning for vækst vi skal sørge for at virksomheder der vælger at slå sig ned på de danske øer har de rette vilkår de skal blandt andet have mulighed for at optage lån det har også været nævnt tidligere i dag selv om de ikke har postnummer i

at give lån til små og mellemstore virksomheder

et eksempel på sådan en virksomhed

værftet ville gerne bygge en ny dok og de har en sund økonomi

en virksomhed som værftet nu

en fortsat drift og udvidelse som ordfører for landdistrikter og øer

kan man kun være glad for alle de andre initiativer som ministeren har fortalt om

på øerne kan have et sundhedsberedskab og en

kan fremfor alt have en arbejdsplads på øerne

bliver vidt udbredt som planen er midler

er øremærket til småøerne vækstpakken og kickstarten er alt sammen med til at tegne en lysere fremtid for øerne og det vi skal huske er at øboerne

meget selv de kan

for eksempel sætte fokus på noget omkring mad og råvarer de kan

men vil også understrege at det er vigtigt at skabe en positiv gejst

til at flytte ud på landet og øerne for eksempel

at de er foregangsområde inden for den her grønne omstilling at man tænker øerne som en form for eksperimentarium hvor man arbejder med

sikker drift til øerne prøve at tænke det miljøvenligt hvordan kunne vi sikre en bedre

vi faktisk kunne lade øerne og det der er en nødvendighed for øerne være en ressource og et udviklingsområde

som nation kunne få så meget viden som muligt

så bekymrede for øerne vi tager det meget alvorligt

det der er rigtig godt i det her arbejde er jo

den måde som vi i hvert fald i sf gerne ser at udviklingen på øerne skal ske

økonomien på øerne og så de relevante interesseorganisationer som jo er på øerne og har deres daglige liv

fritid og arbejde og gerne vil bevare det

nævner vores fælles mærkesag søby værft og så ser jeg

sfs indflydelse i regeringen der er da virkelig

nu skal der leveres så jeg glæder mig

udmøntet på den måde at når den enkelte ø

selv har kompetencen næste gang skal

særlig bæredygtigt at ophugge færger som dybest set

lige præcis i samarbejde med øerne og med de kommuner der står for den her drift

få etableret alt det som vi som regering og som vi i

når vi fremover i dialog med kommunerne skal se på nogle af de her investeringer

jeg ville gerne sige et krav men vi må jo altid se hvor langt vi kan komme med det om at det er miljørigtige færger

være uenig

at drive færgerne som sådan og have ansvaret for det

have en fornuftig tilgang til det at være

kommune styret

har man to øer agersø og omø hvor

i øjeblikket arbejder på at skære ned på færgedriften måske

har man tre øer femø fejø og askø

ved sidste valg ni mandater i

er hoppet fra siden men alligevel sf står meget stærkt

med til at sikre at sf i slagelse kommune

at der bliver skåret ned på færgebetjeningen til disse fem øer jeg

mulighed for det og det gør jeg jo kan jeg gå i dialog med de politikere fra mit eget parti

det er et kommunalt styre og de skal tage sig af

ikke herfra gå ind og pålægge en kommune hvad hvad den skal gøre i den her aktuelle færgesag men vi vil gerne indgå i en dialog og vi vil gerne være i samtale

som kører men men det er ikke vores opgave

øer og de pågældende beboere på øerne at man vil skære så kraftigt ned

sikre at der er en god forbindelse

for de muligheder der at sikre at det

bo og leve og arbejde på øerne kan lade sig gøre færgedriften er en rigtig væsentlig pointe den fylder også meget i debatten her i dag men det er ikke vores opgave

jeg vil da have en forventning om at jeg vil være i dialog

der sidder i byrådet for at høre hvad man eventuelt

men hvis en kommune vurderer at den her færge

lade sig gøre på den her måde så er det jo en vurdering ligesom

daginstitutioner ældrepleje

at blande sig i hvordan de gør det ude i kommunerne samtidig med at ordføreren også taler om

en miljøvenlig færgedrift og det

må blande sig i hvad der foregår ude i kommunerne medmindre

jo så her fra folketinget

en del af det også skal være at

vores opgave at gå ud og sige til kommunerne

bare gøre sådan for at tingene kan lykkes vi har selvfølgelig hele tiden

det grønne og miljø og og så videre er det jo en fuldstændig klar sf strategi det er det både her og

vi kan gøre fra politisk side det

er den her grønne omstilling det vil selvfølgelig også smitte af i forhold til kommunerne når de skal lave de her større udbud og vi har jo stor indflydelse på hvordan udbuddet skal skal udformes og derfor vil noget af det

jeg forstå at sfs ordfører mener at de

er sfs ordfører ikke enig med mig i at det ville gøre det en del lettere netop at vedtage at kommunerne skulle have en bedre drift i forhold til en

det der foregik efter strukturreformen hvordan tingene blev lagt ud der og at det får tid til at fæstne sig og så vil vores opfordring være at kommunerne etablerer de her frivillige samarbejder i forhold til

hvad behovene er og hvordan man kender og og ligner hinanden i de forskellige kommuner

ramt af den krise der hærger det

det rammer vores landdistrikter og det rammer vores øer derfor må man bruge det store samfund til at modvirke de negative tendenser der ligger i krisen og det

alle ordførere indtil nu har nævnt færgerne

det øvrige samfund

sådan i tyskland at

flod som grænser op til et naboland er der gratis færgeoverfart

at det er muligt ligesom vi ønsker gratis lokaltransport i nærområderne ønsker vi også gratis færgetransport

et mål på længere sigt

man kunne for at fremme turismen udvide turistsæsonen man kunne lave gratis sejlads i maj og september for

alle de her forslag er nogle som ikke koster

nær sagt en bondegård men den så faldet kraftigt i pris her de senere

vi skal væk fra at der i alle annoncer fra byggemarkeder står en særlig pris for

gratis godstransport til øerne det er heller ikke noget der koster farligt meget at gennemføre ligesådan som man kunne øge cykelturismen

tilbud om gratis

en række øer øer omkring færgeregnskaberne er vi ikke helt afklaret om vi ønsker et sekretariat

det måske drejer sig om at have meget tydeligt opdelte regnskaber for færgerne

så øerne kan indgå i en debat med den lokale kommune om hvad det reelt koster

det kan være for eksempel en lokal økologisk fødevareproduktion som vil give noget beskæftigelse

i det her land i stedet for

stort set ikke beskæftiger danskere længere

have en intensiv økologisk

være variation i form af industri landbrug tjenesteydelser

giver jo gode muligheder for distancearbejde hvis ellers internethastigheden er i orden

kan det være nødvendigt fordi der der også vil være brug for

det kunne være potentialer inden for

både på endelave og strynø og man kunne jo udvikle erfaringerne

ganske beskedne midler der skal til

det er ikke muligt med de midler der gives

både beskæftigelse og fremtidsideer i

rapporten om øerne kommer og så

nogle konkrete debatter om hvad der skal ske med vores

forbedre ø kort ordningen på meget kort sigt og så videre og der

enhedslisten stiller til regeringen

finansloven for to tusind og tretten

mulighederne for for eksempel at lave billigere lokal transport herunder færgetransport blive langt bedre så det er noget

lokal transport er højt prioriteret i enhedslisten

vil der uvægerlig blive en prioritering

ordføreren også selv siger at man går meget ind for at

enhedslistens ordførere gennem de senere år

ind til det det er kun rimeligt når ordføreren selv lægger

det ligger helt grundlæggende i vores politik at

den kollektive transport

på i enhedslisten hvor man siger en masse gode ting og når man så skal til at svare på dem så snakker man udenom

men kollektiv trafik har en meget høj prioritering og det ville det ærede medlem

og det kunne vi vel næsten også forvente jeg tror ikke der er nogen regering

folketing for den sags skyld der ikke taler pænt om øer og udkantsområder vil vi gøre noget særligt for dem vi meget omsorgsfulde over for

jeg tror bare det er nødvendigt eller vigtigt at vi får sagt

at skabe muligheder og ikke begrænsninger de mennesker

er et folkefærd der også gerne vil klare sig selv

peger på mulighederne i stedet for begrænsningerne og der kunne vi kigge al vores lovgivning igennem

der nu er planlovgivning og begrænsninger der forhindrer

er meget længere mellem mennesker og så videre

sige at det skattetryk vi har i danmark og

jo især har ramt udkantsområder og også øer sådan er det

faktisk er gift for det her

står man her og taler pænt om de muligheder som jeg så siger er blevet begrænsede for de her områder

interessant at se

er bebudet som omlægning og ikke skattelettelse men altså skatteomlægning jeg håber da meget at vores minister for det her område er meget opmærksom på at man ikke laver nogen

sniger sig til at begrænse tilskuddet til småøernes som jo er livsnerven som det er nævnt flere gange herfra i dag så

for ministeren at være opmærksom på i den tid der kommer når store reformer rulles

man så er opmærksom nok på at man ikke gør livet sværere for de her områder som jo ellers er skønne og dejlige områder

gjorde vi sådan set det her for nylig

imod anbefalingerne fra

nej vi valgte sådan set at foretage et aktivt køb

sørge for at gøre noget

at hæve muligheden for indtjening

det de kan lave på sådan en ø så jeg siger bare at i stedet for de mange pæne ord

er gjort for nylig på det her område for at styrke de her øer vi taler

vi skal respektere de mennesker der for de kan altså meget mere selv end vi selv tror og så er det rigtigt at livsnerven er færgedriften og det skal vi hele

ikke bliver forringet

ministeren starter med at

atten milliard kroner til fremrykning af offentlige

tretten hvad så

hvordan kommer kickstarten så i øvrigt småøerne til gode for hvis vi tager

betyder kickstarten lidt asfalt omkring langeskov så

altså ingen gavn her ministeren har rigtig mange ord

noget handling på rede hånd

fremtidens bosætning kræver en god infrastruktur

gode muligheder for uddannelse og sygebehandling men det allervigtigste er jo også at skabe vækst

indtryk når eksempelvis ærø råber vagt i gevær fordi forsvaret påtænker en rationalisering som vil betyde nedlæggelse af den helikopter der i dag servicerer ærø

eller alvorligt syge til sygehuset på fyn det skaber stor utryghed utryghed at fjerne sådan en helikopter og det ikke med til at fremme bosætning erhverv og turisme snarere får det beboere til at flytte væk og det har de danske beboere på småøerne ikke brug for nuvel ærø kan dækkes af en af lægehelikopterne men desværre fordrer det både at man bliver syg i godt vejr og at det sker i dagtimerne og hvem kan garantere det som politikere

skabe gode rammevilkår som understøtter væksten i den private sektor for det er virksomhederne væksten skal komme fra derfor

for vækstkautionsordningen eksportlåneordningen kom i gang lån og senest også den nye udviklingspakke som giver vækstfonden mulighed for at udbyde lån til små og mellemstore virksomheder og dermed afhjælpe kreditklemmen for mange spørgsmålet

der har profiteret profiteret af disse

som viser at spørgsmålet stadig væk er relevant

er en virksomhed med en sund og velkonsolideret økonomi som samtidig er ærøs største og absolut vigtigste virksomhed som følge af større skibe har værftet behov for at udvide deres dok for

til reparation i fremtiden men desværre kan de ikke optage lån fordi virksomheden har et postnummer beliggende på ærø jeg har rejst problemstillingen i denne sal før

det her eksempel op for det her er netop virkeligheden for rigtig mange virksomheder gode sunde virksomheder der diskrimineres

det samme gør borgere borgere der ikke kan købe eller sælge huse alene grundet deres placering og ministeren så jamen ministeren udtaler at det er uacceptabelt hvis realkreditinstitutter per automatik ikke vil låne huskøbere med en sund økonomi penge hvis huset koster mindre end

og rungende ingenting som politikere

realkreditinstitutterne udlåner penge men så må vi altså tage andre midler i brug så det alligevel bliver muligt at skabe vækst også i landdistrikterne et danmark i balance er konservatives vision for vores land og det gælder både by og landområder

på balancen mellem individ og stat altså balancen mellem personlig frihed på den ene side og vores fællesskab som er meget værdifuldt på den anden side men det er også nødvendigt at sikre en balance mellem by og land

det værst tænkelige for os vil være et danmark der brækker over på midten og hvor udvikling kun finder sted i den ene ende af landet derfor arbejder konservative aktivt for at sikre

sker noget som helst det er tomme ord og der er ikke noget som helst i det

det er utroligt efter ti år med borgerligt styre at vi er endt der hvor virksomheder

man efter ti år med ansvaret vil give den nye regering skylden for den situation jeg husker rigtig mange diskussioner her i folketingssalen hvor vi bad og opfordrede den venstreledede regering med k som fast partner til at gribe ind over for krisen sætte vækstpakke i gang og så videre

vil godt sige at ligefrem at give os skylden for at man ikke kan låne på ærø synes

en smule pauvert i forhold til at have visioner for hvad vi gerne vil

har været en rigtig god og engageret debat jeg føler også at vi sammen i folketinget kan gøre noget for at føre den diskussion men også sikre

og der skal lægges pres på for at sikre

og så måske mellemstore og mindre provinsbyer og så har vi

et enormt behov for der er fokus på det derude

tværs af det kommunale selvstyre jeg har lige tjekket

jeg tror ikke at vi er de bedste til at finde ud af hvornår

til lyø eller samsø det gør man bedst i fællesskab i de kommuner

at det er en del af de diskussioner vi løbende har med

kl forhandlinger vi

vi har ingen ambitioner om et stort overbureaukratisk fælles færgesekretariat det foregår rimeligt og godt derude

sige at vi er en økonomisk situation hvor vi ikke har en masse

en personlig fritransport fra

regionale vækstfora hvor vi jo bruger mere end

vi har en kommende national

erhvervsfremmende projekter på øerne vi har landdistriktspuljer lak midler og midlerne til by og områdefornyelse redegjorde

hele mobilnettet og bredbånd som jo betyder rigtig meget for bosætning og erhverv derude

vores ambition om at komme videre end de ti megabit vi har indgået en bred aftale om

understøtte vores landdistrikter og dermed øerne på en rigtig god måde men selvfølgelig kan vi altid gøre det bedre det er helt sikkert at vi kan gøre det bedre men jeg vil sige

folketingsgrupper for det er livsnerven for vores

jeg var på besøg på fanø og mødtes med borgmestrene fra de fem lidt større øer og der mødte vi også johnny madsen

det er en kraftig prioritering og så skal vi bruge de midler vi har på den bedst mulige måde det tror jeg er helt afgørende

er rigtige og jeg synes også at vi kan komme videre

herre flemming damgaard larsen går for langt ved at forlange at vi skal styre hvad der sker ude i de enkelte kommuner

tror ikke at venstre som det regionale parti ønsker sig

bibringe vores fæller at de skal

styre deres kommuner på en helt særlig måde jeg tror at venstre går ind for

det kommunale selvstyre og dermed også den ordning

den rigtige måde at gøre det på undervejs

i forhold til herre flemming damgaard larsen vil jeg gerne kvittere for talen for jeg synes at

godt kunne kigge på i forhold til hvad

nye digitale muligheder kan betyde for bosætningen både på

så sent som i dag en artikel fra nordjylland hvor man nu man nu

rullet bredbåndet ud hvad det kan betyde for

nogle nye muligheder for at se på hvad det betyder for det er jo korrekt at rigtig mange af vores landdistriktskommuner eller vores yderkommuner

og det synes jeg at vi skal få kigget lidt på i forhold til til den del af det

konkludere at der er stor opmærksomhed på vores øer og tak til

nok ikke helt enige om alle midlerne men vi er enige om at der skal være fokus på det

og bor på øerne nok er mennesker af en helt særlig støbning som vil noget mere fællesskab

de bosætter sig et helt særligt sted med de kvaliteter og det fællesskab det indebærer

sammenfattende tak for en god og konstruktiv

det var den konservative ordfører som sagde at det jo ikke

har kørt vestjyskbank i sænk nu skal den så fusioneres med aarhus lokalbank

bankerne i sænk men for skatteydernes regning

storaktionær i de banker

at det ikke vil blive accepteret at man ikke kan belåne fast ejendom

foranledigede spørgsmålet at det er helt afgørende at man finder den rigtige balance jeg synes at

landdistriktsudvalget har haft enorm fokus på de

ting der er kommet frem i medierne hvor man har kørt med

i lånegrænse det er helt urimeligt

at de møder som sfs erhvervs og vækstminister og jeg har haft med

miniundersøgelse på ti af øerne den viste at man låner

hvor vi har strammet op i folketinget med finanstilsyn og

tvinge dem via andre initiativer jeg er spændt på at se et udspil fra de konservative der måske sikrer at man kan få penge til alt muligt andet via en eller

ikke tvinge et liberalt erhverv til

åbenbart ikke tid til at formulere en meget lang landdistriktspolitik jeg har tidligere drillet ministeren med at det er noget med to linjer men han ser nu engang dobbelt han mener vist at det er flere linjer

når nu vi får rapporten her i april måned var det så ikke et godt afsæt for

fuld forståelse for at alle ønsker ikke kan indfries i overmorgen

i vores fælles finanslov jeg synes jo også vi har gjort det

herre andreas steenberg sagde at der skal komme flere penge via reformer man kan jo også øge lagkagens størrelse så der bliver mere at spise

vi skal skabe vækst i danmark igen vi skal sikre at danmark bliver et produktionsland

langeland udkantsområder yderområder og andre steder

og vi skal også have visioner for et danmark der er samlet det er i

har jeg nævnte eksempelvis i min tale vækstkautionsordningen eksportlåneordningen komme i gang lån og senest også den nye

en tendens til at ministeren bliver ved med at vende tilbage til

om vks regeringstid

som skal være med til at tale udkantsdanmark

den strategi som har nogle helt klare indsatsområder for

i yderområderne af landet herunder også småøerne

at se på hvor mange af de syv og tredive forslag man gennemførte jeg har prøvet

det men lad nu fru mai henriksen selv kigge på hvor mange

hvis man skal være meget flink ved den tidligere regering

interessant at se på hvad man lavede i de ti år man

firstusind arbejdspladser før det gik op

og otte og skosede herre anders fogh rasmussen den daværende statsminister for at

lærebøgerne skulle skrives om

tiden siden to tusind og syv har vist at der havde været behov for at

gang i væksten så vi ikke mistet så mange arbejdspladser som vi mistede

landdistriktsministeren får succes

at styrke de her initiativer som vækstkautionsordningen eksportlåneordningen kom i gang lån

at det er noget ministeren tager til sig og at at det er noget som ministeren også vil lade sig inspirere af og komme

når den her strategi med indsatsområder på et tidspunkt

støtteordninger op målretning af lag midler samordning og koordination

ambitioner på fire kæmpestore områder og

gentage min tale jeg ikke nå på to minutter

undervejs det tror jeg er vigtigt fordi det med at blive ved med at påstå

til et enkelt initiativ nemlig udviklingspakken der jo giver mulighed for at støtte og give vækstkautioner og

at drive færgerne

jeg synes ikke at vi politikere skal

og gøre os kloge på hvad det er der er bedst for de syv og tyve småøer uden at

beboerne på de syv og tyve småøer og de har jo selv et ønske om

ministeren ikke i det mindste ikke fordi det er dansk

gå ind og undersøge hvad omkostningerne

den måde vi finansierer det på det var i øvrigt en ordning som blev vedtaget sammen

jeg også givet tilsagn til herre flemming damgaard larsen

jeg går gerne i dialog men vi har altså ikke noget ønske om at lave sådan et stort statsligt fælles færgesekretariat der skal styre den del af

men vi har altså ikke noget ønske om den del af det

at det er vigtigt at beboerne på småøerne

også ligesom føler at de kan få noget med hjem

kan gøre for at de enten kan få

ønsker eller i det mindste kan konkurrere på lige vilkår med dem

er der ikke noget ministeren her kunne give de

til området i dag

bredbånd og vækst osv og jeg har da noteret mig

lidt større øer altså samsø har jo

fantastisk energieventyr kan man nærmest kalde det

i dialog men jeg er ikke indstillet på at vi ændrer den måde vi finansierer på det kan folketinget jo beslutte

den ordning som fru mette hjermind denckers parti

k lavede dengang hvor man lavede et bloktilskud

turistindtægter på øerne

men på trelleborg

i øjeblikket og har været det et stykke tid at brændstofprisen på

meget alvorligt langt højere end det almindelige pristal og det bevirker at det bloktilskud ud til kommunerne

at det skulle bruges lokalt til at sige

omfordeles det må man beslutte ude lokalt i slagelse det tror jeg

jeg alligevel det var interessant at gå ind og se

være nyttigt at lave den analyse hvad man kan geare af de her turismeindtægter jeg har mere kendskab til sydfyn og det tilgiver herre

jeg vil sige at det er nogle af de steder der kommer flest sejlende turister til

steder der bliver besøgt allermest og jeg tror det er med til

de kommende kl forhandlinger at jeg tror at kl godt er klar over at der ikke er rigtig mange penge men at de selvfølgelig må fremhæve deres prioriteringer i den kl aftale der skal være

at man tager det her med med de meget kraftige brændstofstigninger

færgediesel men et andet spørgsmål er

der er ikke nogen tidlig morgenfærge og der er heller ikke nogen sen aftenfærge det bevirker at

med at bo på en lille ø

sagt at der skal bruges en milliard

på den kollektive trafik i danmark

vil ministeren sikre går til færgerne

er med og enhedslisten sidder og forhandler med regeringen i øjeblikket om

på øerne men der er også store værdier

så åbenbaret nu nævner jeg ingen adresse at det atelier

millioner af kroner

så der er også andre værdier i øsamfund

eventuelt at påvirke sin egen regering

så vidt jeg ved ligger der en række sommerhuse på de øer vi

til at kigge forbi og vi kunne måske få en kop kaffe eller noget der

at det rykkede i mig fordi at nogen kunne

forstår godt ambitionerne de steder hvor man diskuterer det også godt se

at vi har byer der ligner spøgelsesbyer vi kender det fra sild eller sylt som tyskerne kalder den hvor det er sådan at man

kan købe helårshuse hele året rundt

har sin folkeregisteradresse og så skal vi have meget mere gang i udlejningen

et potentiale på næsten femtentusind ekstra

det vi kunne skaffe og det er noget

næsten fire milliard kroner i indtægter til landet om året hvis man kunne leje nogle flere huse ud men rige tyskere der køber et sommerhus enten på fanø

vi står og siger sådan i det her folketing og samtidig

kort tid

trehundredetusind sommerhuse i det her land og jeg og jeg mener det er rimeligt at danskerne også har en mulighed for at

udvikling man flytter jo ikke til fanø med en familie hvis man køber et sommerhus og er tysker

fortæller at når han skal samle ind til dansk flygtningehjælp eller røde kors

fuldstændig dødt i gammel skagen i midtbyen det er godt nok ikke tyskere det er københavnere men jeg ved ikke hvad der er værst i skagens optik men i hvert fald er der fuldstændig dødt i skagen midtby uden for sæsonen og det

vk regeringens tid så tak for at den nye regering sådan set viderefører mange af de ting som

søsat så meget desto mere grund er der

nemlig søbyprojektet

det kunne være interessant

i hvert fald indgår i prioriteringerne kunne landdistriktsministeren

og det er jo fair nok jeg er ikke bange for at kvittere for den del af det jeg kan sige at jeg selv har besøgt søby værft

har positiv bosætning og hvor de jo går helt

behov for at staten går ind og understøtter det

havnepakken er brugt fuldstændig op fortæller min

infrastrukturforlig eller transportforlig igen og der skal jo både vedligeholdes og udbygges rundtomkring i danmark og

fornuftigt og ordentligt projekt

en konkret sag men vi har selvfølgelig tider hvor den internationale krise også blæser ind over danmark med de virkninger

notam så nævner ministeren også at

lige nøjagtig den havnekasse

bare handler at få foræret en stor pose penge

undersøgt hvilke forskellige

bliver større og større og skal man have skibe ind til reparation sådan

har den internationale krise som herre erling bonnesen siger jo gjort at man i hvert fald ikke kan belåne

jeg håber at venstre og vi andre kan bevare vores

det er en stor opgave så vidt jeg forstod uden at

er forhandlingen sluttet afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den tredje